gør

til vedtagelse der foreligger ét

herre claus kvist hansen herre michael aastrup jensen fru mette bock herre rasmus nordqvist

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet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

og det kan jeg godt forstå for hjemmeværnets venlige men ordentlige facon er præcis den kombination der kræves

man beder om så meget og sige at så stor en indsats som grænsekontrol betyder så meget for staten at vi vil beskytte deres jobsituation ved at lade indsatsen være omfattet af reglerne for borgerligt ombud og derfor vil jeg en sidste gang bede folketingets medlemmer om at overveje om ikke det ordentlige at gøre er at hjælpe dem der hjælper danmark

at man havde udtømt mulighederne fordi der ikke var flere der havde muligheden for at stille sig til rådighed for hjemmeværnet til sådan en indsats

lade hæren tage missionen tilbage

i dansk folkeparti at det samme igen derfor vil vi gerne give den her håndsrækning til hjemmeværnets medlemmer og sige at når vi beder dem om noget så vigtigt

betragte som et borgerligt ombud det burde i vores optik alle andre også kunne se at det er så vigtigt og af så stor betydning for staten

et beslutningsforslag som det dansk folkeparti beder om der er ingen eksempler på det og jeg har sidst tjekket det op ved at spørge hele

der er nogen der ønsker en sådan paragraf nej det er der ikke

over fire hundrede frivillige folk der har sagt at de gerne byde ind på enten et par måneder eller som ministeren er inde på hele perioden altså det halve år som det foreløbig løber så det ser ud til at gå ganske udmærket

det har været et problem generelt set det er jo ikke det samme som at der

ville kunne findes eksempler derude hvor

sin arbejdsgiver og arbejdsgiveren har sagt at

måske betyde at arbejdsgivere fremover ville være lidt bekymrede ved at ansætte en hjemmeværnsfrivillig fordi man vil vide

en mere pligtmæssig karakter som det ville medføre

det vil sige folk vi sætter til at passe på

at det er så væsentligt

i forhold til arbejdsgiveren er et borgerligt ombud at stå nede ved grænsen det synes jeg er en rimelighedsbetragtning som jeg ikke kan forstå

foregår i en god dialog

arbejdsgiver det tror jeg er til gavn for den enkelte frivillige og det tror jeg sådan set også er til gavn

at hjemmeværnet ikke har et generelt problem med at deres frivillige kan finde tid til

være frivillige og jeg er så personligt nogle gange lidt imponeret over at man både kan have et arbejde en familie og så lægge det der antal timer frivilligt ved siden af

tak for og bekymring for at sandheden ikke kommer frem

sandheden af frygt for deres overordnede det er en diskussion vi har haft tidligere i folketinget nemlig om der skulle indføres en whistleblowerordning så man undgik

anders kærgaard skulle blive jagtet så

er en situation hvor det ikke bare er enhedslisten men også en del af

som udtrykker bekymring for ytringsfriheden i forsvaret om det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

af et mindretal tiltrådt af et mindretal

stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

uden fornyet udvalgsbehandling

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

otte tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer elleve uden for betænkningen af sundheds og ældreministeren om ændringsforslag nummer ni tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer tolv

tiltrådt af udvalget jeg håber i fik det hele med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

direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som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

tiltrådt af et mindretal

der tilsammen udgør et flertal der kan stemmes

vi stemmer om ændringsforslag nummer

imod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

før der træffes beslutning om hvilken type der skal anskaffes det har regeringen så allerede gjort regeringen har lagt op til at beslutningen om anskaffelse af kampfly sker som en samlet beslutning

dimensionering altså hvor mange fly samt finansiering regeringen præsenterede således

den forbindelse også en finansieringsplan

både selve anskaffelsen og driften i indfasningsperioden frem til to tusind og seks og tyve regeringen indstiller at finansieringen af nye kampfly sker inden for forsvarets ramme som aftalt i

for forsvarets øvrige operative kapaciteter regeringens udspil til finansiering af nye kampfly består af tre hovedelementer det ene er råderummet under materielplanen det andet er effektiviseringer for allerede gennemførte budgetanalyser og

er yderligere effektiviseringer og ejendomssalg

forsvarets materielplan frem til to tusind og seks og tyve samlet set udgør råderummet cirka tretten

fremrykkes ni hundrede million kroner fra råderummet i materielplanen efter to tusind og seks og tyve den samlede bevilling til materielanskaffelser og materiel drift på materielplanen i perioden to tusind og atten

seks og tyve udgør cirka en og halvtreds milliard

planlagt brug af opsparingen idet det er forudsat at bevillingsniveauet fra den nuværende

med henblik på

planlagt midler for cirka otte og tredive milliard kroner

frem til to tusind og seks og tyve

det nuværende aktivitetsniveau og de planlagte midler på materielplanen til opretholdelsen af forsvarets operative kapaciteter altså bortset fra nye kampfly

et samlet råderum på cirka tretten

tyve anskaffelsen af nye kampfly sker således ikke på bekostning

midler under materielplanen frem til to tusind og seks og tyve opretholder i al væsentlighed de øvrige operative kapaciteter

der svarer til det vi kender i dag det skal blandt andet ses i sammenhæng med at der allerede er igangsat væsentlige materielanskaffelser

på hærens område indgået kontrakt på nye pansrede mandskabsvogne iværksat anskaffelse af nyt artilleri pansrede patruljekøretøjer med videre på søværnets område er moderniseringen af inspektionsskibene i gang og et nyt inspektionsfartøj er under opbygning på flyvevåbenets område er der anskaffet nye skibsbaserede helikoptere disse investeringer vil kombineret med de kommende års investeringer på materielplanen betyde at hærens søværnets og flyvevåbnets nuværende operative kapaciteter bortset fra kampfly i al væsentlighed

med andre offentlige institutioner løbende for at sikre at vi altså får mest muligt forsvar for pengene som led i den nuværende forsvarsaftale er der allerede gennemført budgetanalyser af hjemmeværnet

ejendomsstyrelse der har anvist et effektiviseringsprovenu på knap tre hundrede million kroner årligt og i indfasningsperioden for nyt kampfly frem til to tusind og seks og tyve udgør det så cirka to milliard kroner effektiviseringer for allerede gennemførte budgetanalyser bidrager således til at finansiere udgifterne til kampfly uden konsekvenser for forsvarets nuværende operative

skal naturligvis på linje med andre offentlige institutioner fortsat løbende effektivisere for at sikre at vi får mest muligt forsvar

bidrage med fire hundrede million kroner årligt herunder ved igangsættelse af nye budgetanalyser i perioden og atten til seks og tyve samlet set skal yderligere effektiviseringer bidrage med cirka tre milliard kroner til finansiering af anskaffelse af nye kampfly det skal i den forbindelse bemærkes at det af den nuværende forsvarsaftale fremgår at der skal gennemføres en budgetanalyse af det operative område med henblik på en effektiv ressourceudnyttelse

yderligere budgetanalyser det er forventningen at der med afsæt i den nuværende forsvarsaftale igangsættes nye budgetanalyser og at der på dette grundlag vil kunne indgå

til effektiviseringer i forbindelse med de politiske drøftelser om en ny forsvarsaftale fra to tusind og atten samtidig forudsætter regeringen at der ved ejendomssalg kan tilvejebringes et provenu på cirka fire hundrede million kroner i perioden regeringen har således en konkret plan for finansieringen inden for den nuværende forsvarsramme som udgangspunkt for de videre forhandlinger med forligskredsen det er derfor min anbefaling at dagens beslutningsforslag afvises det giver således ingen mening at pålægge regeringen noget som regeringen allerede

afklaring af hvor meget man forestiller sig at

kommer til at vokse i løbet af de næste fem ti femten år

inden man går ud og investerer så mange milliarder i kampfly det var vi også lidt inde på i går og det andet er at i forhold til de her

som som også er blevet fremlagt er der jo adskillige

så sent som i går havde vi en høring i forsvarsudvalget hvor regeringens finansiering

blev kritiseret så er det ikke noget der gør indtryk på

i to tusind og sytten altså næste år med et forslag der gør det muligt samtidig med at det ikke går ud over forsvarets operative kapaciteter det har jeg så lidt tid til

sytten hvor der skal forhandles så et nyt forsvarsforlig kan være på plads i to tusind og atten

jeg tror at det var både fem og ti og femten år frem

det afhænger jo både af regeringens

til diverse forsvarsforlig og forligspartiernes holdning dertil det der er afgørende i forhold til kampfly som vi diskuterer i dag er at regeringen har lagt en finansieringsplan frem som gør det muligt at finansiere anskaffelsen af syv og tyve jsf fly inden for de nuværende økonomiske rammer der gælder for forsvaret og som man så lægger til grund også gælder

det afhænger da af den sikkerhedspolitiske situation for lige så vel som skiftende regeringer og folketing har valgt at skære på andelen af økonomien man bruger på forsvaret

så ville det da være et logisk ræsonnement at man også tager stilling til hvis trusselsniveauet stiger at man er parat til at tilføre midler herefter men i forhold til kampfly har regeringen jo lagt

på at det kan håndteres inden for den nuværende kendte

afsat penge til det her det har vi forsøgt at få svar på igennem en længere periode nu synes jeg det er ret klart at

afsat penge men der vil blive afsat penge i det nye forsvarsforlig til at det her kan løbe rundt jeg tænker at det vi skal bruge den her

kommer til at tage penge fra andre ting i samfundet

blande pærer og bananer sammen hvis det var indeholdt

at genanskaffe kampfly når nu f seksten flyene ikke kan

at pengene var fundet til indkøb af nye kampfly

man kan ikke gemme tyve milliard kroner nogen steder uden at folketinget har mulighed for at få indblik

en politisk prioritering problemet indtil nu har bare været at

meningen at det skal stige men det vil alt andet lige give en stigning

i en periode selvfølgelig afhængigt af beløbets størrelse

når det angår kampfly beløbet er bare større og derfor er der også et

været bevidst om i

vi ved at hvis man vælger

opdateringer af den amerikanske kampflyproducent

jeg bare godt kunne tænke mig at høre klart fra forsvarsministeren er hvor skal de penge komme fra hvis budgettet skrider skal de også findes inden

man laver eller skal de tages andre steder fra eksempelvis

tidligere kan vi så gå i gang med at planlægge indkøbet og det vil sige

som herre nikolaj villumsen siger

der udgør den største risiko i forhold til prisen nemlig

der vil vi jo også forsøge at afdække den risiko så mange år frem

at vi har gode redskaber til at sikre at vi kan holde os inden for den

at få det klart på plads fra folketingets

til at finde finansieringen til de her kampfly

jo lige præcis det som vi har debatten om i dag

et budget som findes med de nuværende udgifter til forsvaret på omkring tyve milliard

del af risikoen og den sidder vi jo også og diskuterer

i forløbet med at købe kampflyene komme en fase efter

aktstykke i finansudvalget

det er derfor jeg mener at der er tid til at

forhandlet en kontrakt på plads der er konkret og at folketinget så derefter også kan forholde sig til

er et beslutningsforslag som i nu får fuldt udbytte ud af i enhedslisten fordi det har forsvarsministeren

sætte sig ned og kigge det igennem og nu mundtligt her i folketingssalen så jeg synes set kun at der er tilbage at sige tillykke til enhedslisten vi har fået offentlighed om

helt enig i det synes jeg faktisk der skulle have været lavet en samfundsøkonomisk analyse af inden

er ordføreren helt tryg ved at de her beregninger kommer til

holde stik for det er der jo rigtig mange eksperter der siger at

konsekvens af at man deltager i nogle forhandlinger

køb af kampfly førend vi også har en god fornemmelse af at der er styr på økonomien udgangspunktet er det som regeringen har givet

tocifrede milliardbeløb både i indkøb og i og i løbende vedligeholdelse

at regeringen ikke kan sige

der kommer prisstigninger altså herre henrik dam kristensen siger at man er godt tilfreds

fremlagte finansieringsplan men her er der jo et stort spørgsmålstegn

pengene skal findes er socialdemokraterne virkelig

med det kæmpestore spørgsmålstegn som forsvarsministeren lige har

del i forhandlingen fordi vi har påtaget os et ansvar ved at være en del af et forsvarsforlig og skal i dybden med de her ting og

der er rigtig mange ting som vi skal have fuldstændig styr på før vi indgår en aftale herunder selvfølgelig også finansieringen jeg nævnede valutasikring

og andre ting men også hvordan vi håndterer fremtidige prisstigninger hvis de måtte komme

fremgå af kontrakten hvordan vi håndterer den slags ting der skal

at det er for meget at forlange at man har et klart bud på hvordan man vil finde den finansiering løbende jeg forstår ikke

tilfreds med at regeringen ikke har et svar men så vil jeg høre socialdemokraterne hvad er socialdemokraterne svar hvordan skal man sikre den her finansiering hvis hvis det budget som regeringen

mener vi at det er meget vigtigt

få købt kampfly og at vi får købt tilstrækkelig mange

bekymrede for om regeringens beregninger angående antallet holder

fem og tredive er nok beregningerne er måske lige vel optimistiske og kræver at alt går godt hele tiden og sådan er verden jo sjældent derfor vil vi også gerne have mulighed for at købe flere fly på et senere tidspunkt hvis det skulle

nødvendigt vi er samtidig også bekymrede for finansieringen af resten af forsvaret når der nu skal bruges så mange penge på kampfly derfor ser vi i dansk folkeparti også et behov for en tydeliggørelse af forsvarets økonomi på lang sigt

den komplet modsatte intention end forslagsstillerne

flere kampfly og et stærkt forsvar og vi har svært ved at forstå hvordan det skal kunne lade sig gøre inden for de eksisterende rammer

af forsvarsbudgettet ved de næste forligsforhandlinger og de næste igen for det er jo der de største udgifter til kampflyene vil komme til at ligge så selv om vi altså ser et behov for en tydeliggørelse af forsvarets økonomi på lang sigt vil vi dog ikke stemme for

en hundrede og syv og firs det skyldes respekten for vores forligssystem hvor man aftaler forsvarets forhold hvert femte år i den politiske forligskreds vi mener at den redegørelse vi for øjeblikket modtager i forligskredsen angående kampflykøbet er tilstrækkelig og den er i gang

hvad angår de langsigtede planer for forsvarets økonomi regner vi selvfølgelig med at tage dette vigtige emne op i forligskredsen til næste forligsforhandling

et mindre forsvarsbudget

i det kommende forsvarsbudget i det næstkommende forsvarsbudget hvor

så udelukke at man vil acceptere at de penge skal findes

at man vil insistere på at de skal findes

eventuelle prisændringer er det klart

jo at vi mener at det vil være nødvendigt at udvide hele forsvarets budget så jeg taler ikke om

en konto i forsvarets budget til en anden jeg taler om at det som sådan vil være nødvendigt

forstørre forsvarsbudgettet præcis hvor stort og hvor meget er selvfølgelig noget som vi skal analysere grundigt i næste

men der er ingen tvivl om at der er blevet skåret for meget ned i sidste

omtalte straksopbremsning som desværre aldrig er blevet til noget i asylsystemet hvis den blev gennemført

kunne man finansiere et måske

af kampfly flere gange så der er rigelig lejlighed til at finde midler som ikke vil ramme danskernes velfærd sådan at vi kan have et

lagt frem der er blevet redegjort for det på en høring i går der er blevet redegjort for det i udvalget

blevet redegjort for det i folketingssalen så nu har enhedslisten fået opfyldt

at det slet ikke er muligt at

presse for eksempel piloterne til at arbejde så meget som det her

og at der slet ikke er det store råderum til stede

det var ikke sådan jeg hørte høringen i går så

enhedslistens store optagethed af økonomien havde man dog bare haft samme fokus da man satte sig ned og forhandlede om en togfond havde man bare haft det samme gennemarbejdede materiale og

det her beslutningsforslag da man lavede togfonden

en økonomi der ikke hænger sammen men det glæder mig at enhedslisten har lært den lektie at der skal være sammenhæng i økonomien

mig om er om jeg har tillid til de beregninger

fordi man har høstet fredsdividenden det var et politisk mål det er fuldstændig bragt til ende altså når man sætter sig ned

og finder ud af at der skal findes penge

så vis i enhedslisten

sig overvejelser om at hvis økonomien ikke kom

det glæder mig at enhedslisten har fundet de vises sten og begynder

kan opfylde jeg tror at økonomien kommer til at holde jeg tror vi kan holde det her inden for det budget der er lagt frem

det har jeg fuld tillid til men jeg kan selvfølgelig ikke forudsige fremtiden det er der ingen der kan

besked til den danske offentlighed i dag at ja det kan være at der skal ske

man har købt de her kampfly hvis prisen stiger

været ude og flashe togfonden hvor økonomien absolut ikke hang sammen men at venstre skal levere varen mens enhedslisten

synes jeg er lidt mærkeligt man stiller højere krav til andre end til sig selv

derfor er det selvfølgelig relevante spørgsmål der stilles her i dag det er også spørgsmål vi er meget optaget af i forligskredsen

har fra starten sagt at indkøb af kampfly mener vi er

og den plan der er tilrettelagt også fra tidligere regeringer da man

spørgsmålet om at få kabalen til at gå op med det antal fly der skal bruges ud fra en militærfaglig vurdering af trusselsbilledet og så den økonomiske ramme

vi har lagt vægt på at den økonomiske ramme skulle holdes

hvori der præcis blev redegjort for hvad der ud fra en militærfaglig vurdering

kampfly ud fra den type vi nu valgte og at det kunne holdes inden for den økonomiske ramme sådan at vi kan sige at

henvises til næste periode med nye forligsforhandlinger omkring forsvarets økonomi og altså ikke indkøbet

læner os meget op ad regeringens udspil om

det lægger vi til grund for vores deltagelse i forligskredsens langstrakte forhandling om indkøb af kampfly og derfor er vi sådan set klar til på et tidspunkt at sige ja til køb af kampfly

fra enhedslisten

tilfører forsvaret flere ressourcer

at give mening i virkeligheden fordi skruen

i forhold til hvad man tror vil være realistisk blandt andet hvor meget der kan findes inden for materielbudgettet hvordan forholder ordføreren sig

grund og det afhænger helt af forudsætningerne vi må læne os op ad den beregning der er foretaget af et kontor der har siddet meget længe og arbejdet meget grundigt ud fra de beregninger og de kurver som jeg også ved

er råderummet til stede til det indkøb der lægges op til

partiers ønske om et større indkøb

problemer i forhold til den ramme der er lagt vi læner os op ad det

det gå hen over hovedet på os og sige at det er vi sådan set ligeglade med for det tror

hos os og derfor vil vi selvfølgelig seriøst se på forsvaret

bare ikke det vi diskuterer nu vi diskuterer indkøb af kampfly og der lægger vi utrolig meget vægt på at rammen holdes og vi har faktisk tillid til at de beregninger der

er realistiske nu siger fru eva flyvholm så at eksperterne siger

generelt har vi også set fejlinvesteringer eksempelvis

som dårligt nok kører endnu det er så ikke forsvaret men det viser at man

skal tænke sig rigtig godt om før man laver kæmpestore milliardinvesteringer og det vil jeg

er er liberal alliances holdning

er at liberal alliances ordfører siger man har tiltro til at beregningerne kan holde hvordan kan liberal alliance have tiltro til at beregningerne kan holde

vi har haft en forsvarsminister på talerstolen som siger at der kan komme prisstigninger

indtil den tid bliver vi i forligskredsen ved med at stille en række spørgsmål og derfor er det relevante spørgsmål der stilles

med at stille spørgsmål indtil der er fuldstændig klarhed over det og så kan vi se hvad vi siger ja og nej til det den dag vi er klar til at skrive kontrakt alt andet er jo sådan set teori i øjeblikket

er der færre usikkerhedsmomenter end der er i dag og derfor er det jo lidt teori at stå og snakke om hvis og hvis og hvis og hvis og de spørgsmål vil jeg

hellere stille i forligskredsen end nu på det her usikre grundlag så vi er forholdsvis trygge

sådan man kan føre en debat herinde en gang imellem er det for voldsomt her

på sæsonen har det været voldsomt med beslutningsforslag men lige netop det her beslutningsforslag synes jeg da godt nok har været relevant altså jeg ved da

ikke om vi havde set de her beregninger som vi trods alt har fået hvis ikke der havde været det her beslutningsforslag der var naturligvis kommet en rapport

der er intet

at det her kommer til at holde sig inden for budgetterne jeg har lyttet til

både når ministeren og partierne her i salen

ingen måde tro på at vi holder os inden for det budget den plan for økonomien som

af ministeren eller de partier der stemmer for

at det her spørgsmål er super relevant

alle andre steder ville man have en forventning om at man havde bare en eller anden form for styring af hvad det kommer til at koste det udviklingsforløb der ligger med f fem og tredive

på pulsen og vi kan mærke når den stiger men vi har ikke nogen stopknap

udviklingsforløb hvor vi kommer til at betale det samme som amerikanerne for flyene men vi har ingen mulighed for at sige at nu er det for dyrt jeg har tiltro til at amerikanerne laver det bedst mulige fly til den bedst mulige pris men hvis vi har et budget og vi ikke vil tage

er vi egentlig ikke for en forhøjelse af forsvarsbudgetterne

i den grad for realisme og at der skal være sorte tal på bundlinjen og derfor synes jeg på alle måder at vi skal have den her redegørelse i salen og det er ikke for at drille nogen det er simpelt hen bare for at få en reel debat

det bliver en prioritering pengene er ikke i noget eksisterende forsvarsbudget før blev der

jeg ikke kunne se at de der tyve milliard kroner aldrig havde været der men det har jeg netop ikke

se på noget tidspunkt og det har vi stillet spørgsmål til

det er vigtigt at få kampfly og få sikkerhed

at kampfly er den rigtige måde at få sikkerhed på i særdeleshed i den her proces men lad os da stå ved hvad det er vi prioriterer i stedet for at sige at det her har vi ikke rigtig vished om vi stoler på tallene indtil videre den her redegørelse og den her debat og den fine gennemgang vi fik

men det er de nu og godt for det og derfor synes jeg i den grad at

at man investerer så massivt i flyvevåbnet for det kommer til at

flere der har været ude at sige og det er også min opfattelse jeg siger ikke det er sandheden det kan være

på hvordan vi skal finansiere

med i den store rapport om kampflyindkøbet det er jo beskrevet der derfor

man at køre en debat om substansen i det

det forslaget handler om forslaget er bare et procesforslag hvor regeringen

forsøger man at køre en debat om substansen i det fint nok den kan vi godt

er særdeles tvivlsomme efter vores mening

i de år hvor kampflyene

sige til sfs ordfører at

på det her i har sagt at man ikke

og i har sagt

kan holdes inden for rammen af det der er forsvarets budget uden at at ødelægge alt

fuldstændig uenig blandt forligspartierne og

det er realistisk at vi ikke vil se en stigning i forsvarsbudgettet

det er vi vil ikke bruge flere penge på forsvaret vi har afvist

to procent af bnp på forsvarsbudgettet vi mener ikke der er brug for det vi mener der er brug for

en anden dansk udenrigspolitik end den militaristiske udenrigspolitik man har ført igennem mange år det indebærer at der

ikke skal være flere penge til forsvaret der skal være flere penge til forebyggende indsatser

man skal gøre hvis der kommer prisstigninger det betyder at vi kan ende i en situation hvor der er en

milliardprisstigning som skal findes på en eller anden måde der vil man have en situation hvor dansk folkeparti vil kæmpe for at

besparelser i forsvarets budget men skal tages andre steder fra

flere høringer altså

skal fremlægges en plan den plan er fremlagt

at kritisere den plan som faktisk er fremlagt det er da fint nok men det er jo den diskussion

skal have også i offentligheden som vi er helt enige man skal have

inden forligskredsen går ud og binder sig

nå nu at få klarhed om

situationen er jo at der først skal betales meget belejligt for de her

kampfly i de kommende år

sige at hovedparten af pengene sådan som jeg forstår beregningerne her

forventeligt vil komme til at vokse i den samme periode altså de næste fem ti femten år og hvor de penge så skal tages fra

man skal have klarhed over det her for det kan ikke nytte noget at man

gerne købe kampfly for milliarder og så

kampflyene skal finansieres inden for forsvarets eksisterende ramme

metermål når man samtidig ved

sætter jeg ned for at forhandle

kommende år også når man kan se at det ikke engang bare er i den næste forsvarsbudgetforhandling men faktisk den næste igen at den rigtig store udgift kommer så synes jeg heller ikke det er mærkeligt at vi er interesseret i at få det afklaret og det står i øvrigt også

hvis der bliver brugt flere penge på militæret i løbet af den periode hvor de her kampfly skal betales så selvfølgelig også

færre penge til andre ting som for eksempel vores børnehaver hvor der mangler pædagoger vores ældrepleje vores uddannelser

at man i løbet af den periode hvor man vil købe kampflyene har tænkt sig

også folk fra hæren der har peget på at det vil slå bunden fuldstændig ud af resten af forsvaret

det synes jeg da også at befolkningen kan man sige skal være afklaret med at det kan være det der bliver konsekvensen af det når jeg synes at det er

vi hører meget blandede meldinger fra de partier der sidder

jo også givet tydeligt udtryk for at de gerne vil have forsvarsbudgettet

peger på at forsvarsbudgettet

skal hæves for at man kan

resten af forsvaret til at hænge sammen hænge sammen

sent som i går åbnede forsvarsministeren jo også posen for at venstre gerne ser en øgning af

dog med henvisning til at at det skulle være for at kunne imødegå

et øget trusselsniveau men uanset hvad man

i løbet af de år hvor kampflyene skal købes mens vi har andre partier der siger at det vil

det er jo både sf og radikale der har været ude at sige det

ked af at radikales ordfører ikke kan være her for jeg

at radikales ordfører også har været ude

faktisk ikke mener at de her beregninger fra regeringens

det her er et voldsomt uafklaret økonomisk grundlag at købe kampfly på

jo i omegnen af at være danmarkshistoriens største offentlige indkøb det er helt sikkert den største våbenhandel der nogen sinde er blevet gennemført i danmark og det er selvfølgelig noget der skal være gennemtænkt og afklaret

det som som forsvarsministeren selv var inde på

her kampfly bliver dyrere og det er der jo en meget meget stor risiko for at de vil blive det synes jeg da også man skal vide jeg synes da ikke at det er betryggende at venstres ordfører når forsvarsministeren faktisk åbent og ærligt og klogt erklærer at de her

man ikke har en plan for hvordan det skal håndteres

man i et parforhold blev enige om at holde op med at bruge prævention så skal man altså også helst kunne håndtere de langsigtede konsekvenser af den beslutning lige nu er jeg rigtig bekymret over at

så kimen til et kampflykøb der godt kan risikere at blive en bombe under vores samfundsøkonomi fremover og det vi bare gerne vil have afklaret med det her beslutningsforslag fra enhedslistens side er hvor meget

forvente at de kommende to tre forsvarsbudgetter i den periode hvor kampflyene skal købes kommer

hvad vil i gøre hvis

flyene bliver dyrere eller jeres nedskæringer på piloter eller råderummet eller de såkaldte effektiviseringer ikke holder i virkeligheden

rigtig mange eksperter der har peget på at den her plan for finansiering af kampflykøbet er dybt

noget der bliver diskuteret meget grundigt i forligskredsen jeg ville bare ønske at de diskussioner også kom

er bedst brugt på nye kampfly i en tid hvor der ellers bliver skåret ned over alt det mener jeg

i enhedslisten ønsker vi ikke at købe nye kampfly og det handler

selvfølgelig også om at vi ikke mener at danmark skal ud og bombe i flere forfejlede krige

desværre er en hel folketingssal

fuld af partier med undtagelse af enhedslisten og alternativet gerne vil købe kampfly

altså også kunne forvente at i står åbent og ærligt ved konsekvenserne af hvad det her kommer til at betyde for vores samfundsøkonomi

et forsøg på at møfle en ellers ret upopulær beslutning igennem ved at sminke nogle tal og i øvrigt sende aben videre

til de kommende år det synes jeg helt ærligt ikke bare er økonomisk uansvarligt det er altså også pivhamrende udemokratisk og urimeligt hvis det er den vej

vi begynder med det næste punkt på dagsordenen forespørgsel nummer f ni og tyve efter forkostpausen

mødet er udsat til klokken tretten

udsættes til fredag den syvogtyvende maj to tusind og seksten

for forespørgerne herre rune lund enhedslisten

som netop fulgte op på det krav der lød fra hele landet den tolvte maj om at vi vil have mere og ikke

den kombination af udenomparlamentarisk pres

arbejde her i folketinget er jo det der skal til for at skrotte omprioriteringsbidrag og skrotte milliardnedskæringerne på velfærden ved debatten den trettende maj stod oppositionen samlet om at ville skrotte omprioriteringsbidraget og nedskæringerne debatten i dag er anmeldt med udgangspunkt

hvis ikke kommunerne bliver kompenseret tilstrækkeligt for de udgifter de har når kommunerne skal hjælpe mennesker som flygter

derfor er det vigtigt at kommunerne får de penge der skal til at kommunerne bliver tilstrækkeligt kompenseret for de udgifter de har kommunernes landsforening og regeringen er her i starten af maj begyndt på forhandlingerne om en ny økonomiaftale for to tusind og sytten og forhandlingerne

der er på dagsordenen i forhandlingerne vi har snakket meget om omprioriteringsbidraget herinde i folketingssalen men det er jo kun ét element i

de mange elementer i en kommuneaftale som kan føre til milliardnedskæringer

serviceforringelser i kommunerne

med den her debat er at fortsætte presset på regeringen så der ikke bliver indgået en dårlig økonomiaftale mellem regeringen og kommunernes landsforening en kommuneaftale der sikrer en ordentlig ramme omkring kommunernes økonomi og en kommuneaftale som sikrer at kommunerne har penge til at løfte opgaven med at integrere og modtage alle de mange mennesker som kommer til danmark fordi de er flygtet fra krig

krise vi endnu har set i dette århundrede og det siger jo ikke så lidt det er således også en situation som har store konsekvenser for danmark i to tusind og femten nåede antallet af asylansøgere i danmark et historisk højt niveau

det er klart at når vi ser en så stor tilstrømning af flygtninge som vi ser i dag så presser det vores økonomi vores værdier og vores sammenhængskraft regeringen har siden den tiltrådte sidste sommer derfor gennemført en lang række initiativer og stramninger på udlændingeområdet formålet har været tredelt for det første

mindske tilstrømningen så meget som muligt det er nødvendigt for at vi kan følge med for det andet at billiggøre modtagelsen af dem der alligevel er kommet og for det tredje at sikre at dem der er kommet kommer i beskæftigelse så de kan forsørge og

elleve milliard kroner der er hermed tale om en markant stigning på bare få år nogle af de forøgede udgifter kan finansieres over udviklingsbistanden den mulighed er regeringen og partierne bag finansloven for to tusind og seksten enige om

benytte sig af fuldt ud men udviklingsbistanden kan ikke finansiere det hele de stigende udgifter til asyl og integration betyder færre penge til andre prioriteringer det presser både de statslige og de kommunale budgetter og det presser den samlede offentlige økonomi ser vi mere konkret på virkningen af den kommunale økonomi som jeg er blevet bedt om at redegøre for i dag så er det først og fremmest vigtigt at understrege at de flygtninge som overgår til kommunerne nu ikke er dem der kom over grænsen i går staten betaler fuldt ud udgifter til asylansøgere

i asylfasen og dermed presser det ikke den kommunale økonomi når en asylansøger så får ophold overgår vedkommende til kommunen hvor kommunerne har bolig og integrationsforpligtelsen kommunerne har i den forbindelse en række direkte udgifter til integrationsydelse danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud med videre disse udgifter er for kommunerne dækket under ét via statslig refusion gennem bloktilskud med videre konkret sker det ved at der i økonomiforhandlingerne skønnes over det niveau kommunerne under ét har til disse overførselsudgifter såfremt skønnene viser sig

variere væsentligt fra de faktiske udgifter vil der kunne foretages en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud dermed holder staten altså hånden under kommunernes direkte udgifter til flygtninge

kommunerne har så herudover udgifter til for eksempel midlertidig boligplacering modtageklasser helbredsvurderinger dagtilbud som skal afholdes inden for den serviceramme som regeringen og kommunernes landsforening aftaler og som er fuldt ud finansieret via

bloktilskud og så videre i den forbindelse er det væsentligt at bemærke at servicerammen ikke er baseret på konkrete forudsætninger og skøn for udgifterne til hvert udgiftsområde under rammen

servicerammen bliver derfor ikke automatisk justeret selv om der skulle ske udsving i udviklingen på enkelte udgiftsområder det vil i stedet indgå i en samlet betragtning af kommunernes økonomi i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger

flygtninge kan presse den kommunale økonomi og at det stiller store krav til effektiviseringer og prioriteringer i kommunerne derfor vil udgiften som følge af flere flygtninge naturligvis også indgå i en samlet vurdering af udgiftsbehovet i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomiske rammer for to tusind og sytten som regeringen og kl tidligere i maj har indledt men derudover stiller flygtningetilstrømningen

også store krav til at vi fra statens side understøtter kommunernes opgave bedst muligt og at vi sikrer at kommunerne har den fornødne fleksibilitet i rammerne for deres integrationsindsats det var blandt andet på den baggrund at regeringen og kl tidligere i år indledte drøftelser om integrationsområdet drøftelser som udmøntede sig i en aftale før påske der indeholdt

mere end halvtreds initiativer som samlet set vil sikre en bedre og billigere integrationsindsats aftalen medfører blandt andet en større fleksibilitet i den kommunale opgavevaretagelse og det sker blandt andet ved at klasseloftet for modtageklasser hæves fra tolv til femten og op til atten hvis eleverne overvejende har samme sproglige baggrund at helbredsvurderingerne målrettes så kommunerne ikke skal anvende unødige ressourcer på at helbredsvurdere eksempelvis raske unge mænd at integrationsplanen

afskaffes hvilket indebærer mindre administration på kommunerne det er tiltag som er med til at sikre en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne herudover indebærer aftalen en økonomisk håndsrækning til etablering af nye boliger i lyset af de kommunale udfordringer med at finde tilstrækkeligt egnede boliger der er således afsat en hundrede og halvtreds million kroner til medfinansiering af etableringen af midlertidige boliger til flygtninge

på kort sigt for såvel de statslige som de kommunale udgifter samlet set er der ingen tvivl om at flygtningetilstrømningen medfører store udfordringer såvel praktiske som økonomiske for hele vores samfund og det gælder naturligvis også for kommunerne

er dog i den forbindelse vigtigt at understrege at staten fuldt ud afholder og finansierer udgifter i asylfasen og at kommunernes direkte udgifter til flygtninge er fuldt ud kompenseret under et og ja så vil der være nogle afledte udgifter til kommunal service som kommunerne skal afholde inden for den aftalte kommunale serviceramme disse udgifter vil alt andet lige blive mindsket

og derudover vil udgifter som følge af flere flygtninge indgå i en samlet betragtning af kommunernes økonomi i forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og

finansministeren siger som kan betyde at kommunerne ikke vil blive tilstrækkeligt kompenseret på flygtningeområdet i forhold til de mange opgaver de har det drejer sig netop om kommunernes serviceudgifter

er en udfordring og hvor vi også har set kl være fremme med beregninger som betyder at kommunerne

måske mere hvis det er sådan at kommunerne skal kunne varetage opgaven ordentligt uden at tage pengene fra andre områder i kommunerne som vil betyde at hvis kommunerne skal kunne løfte flygtningeindsatsen

vil der blive skåret på velfærden andre steder det skal selvfølgelig ikke være meningen vi skal tage imod mennesker som har brug for vores hjælp som flygter fra krig men vi skal selvfølgelig give kommunerne de optimale arbejdsbetingelser sådan at de kan løfte opgaven uden at de behøver at skære ned på andre områder alt andet vil ganske enkelt være fuldstændig

vi ved jo fra de mange debatter vi har haft om omprioriteringsbidraget herinde i folketingssalen at regeringen vil tage

fra kommunerne hvert år gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag man kan høre her når finansministeren taler

ikke bliver lagt op til at kommunerne får dækket deres serviceudgifter i tilstrækkeligt omfang

har vi endnu ikke hørt fra regeringen at regeringen regeringen for eksempel vil love

vi kender for to tusind og seksten så omprioriteringsbidraget er to

så har vi finansieringstilskuddet som finansministeren lige har været ude at bringe på banen i forhandlingerne med kommunernes landsforening

få dage siden og vi har brugt meget tid på at diskutere omprioriteringsbidraget herinde i folketingssalen som er de to

men finansieringstilskuddet er jo tre

penge i den størrelsesorden væk fra kommunerne jamen så vil det igen også blive sværere at se hvordan budgetterne

at nævne at den demografiske udfordring altså det at der bliver

ældre også betyder at kommunerne skal tilføres flere penge og så har vi som sagt flygtningeudgifterne som

alvorligt hvis ikke kommunerne bliver tilstrækkeligt kompenseret hvis man kompenserer kommunerne for alle de her udgifter de har

set fra enhedslistens side ikke stoppe dér hvor man bare så at sige annullerer planlagte forringelser af serviceniveauet vi skal jo ikke bare

kunne afværge forringelse af serviceniveauet eller afværge minusvækst eller afværge nulvækst det som vi må sige

afværge forringelser men rent faktisk til at forbedre velfærden

faktisk er mange penge i det her samfund hvis bare man vil lave de rigtige politiske prioriteringer en ting som enhedslisten har været meget fremme med at

syv og tyve har regeringen sagt man gerne vil købe som norge har givet en milliard kroner for stykket det er syv og tyve milliard kr hvis det regnestykke passer

forventede vedligeholdelses og driftsudgifter de næste tyve til tredive år som vil være mellem firs

bombefly som kan starte endnu flere katastrofale krige rundtomkring i verden

dong som jo er oppe i dag hvor goldman

for to år siden købte knap atten procent af dongs aktier til en pris på otte milliard

ti milliard kroner af skatteborgernes penge på to år uden at gøre sig nogen anstrengelser regeringen har også gjort luksusbiler dyrere i forbindelse med finansloven for to tusind og seksten der er altså masser af finansiering

at arbejde for en økonomisk løsning der sikrer at kommunerne i to tusind og sytten bliver tilstrækkeligt kompenseret for udgifter til modtagelse og integration

kan man læse i medierne at flygtninge i virkeligheden er en stor økonomisk gevinst for danmark det ville jo være dejligt hvis det forholdt sig sådan men det er desværre noget frygteligt sludder vores erfaringer med flygtninge særlig fra ikkevestlige lande er temmelig entydig det koster kulturelt og økonomisk og det trækker tunge veksler på sammenhængskraften i vores samfund

ikke noget at benægte det her fordi man ikke bryder sig om at humanisme har en pris det koster ligesom det koster at betale dyre operationer til svækkede pensionister og ligesom det koster at fastholde offentlig transport i landets yderste hjørner og ligesom det koster at hjælpe handicappede men det betaler

er en gevinst men fordi vi gerne vil fordi politik er at ville i praksis

størstedelen af regningen for modtagelsen og integrationen af flygtninge

selvfølgelig skaber det ventetid hos lægen

der er udskydelse af en ny cykelsti når vi så samtidig også skal etablere modtageklasser indkvartere flygtningefamilier lave lægetjek og sikre familiesammenføringer så kan det jo

er det at sætte svage grupper op mod hinanden som nogle hævder næh det synes jeg ikke det er realisme og ærlighed det en ærlighed som befolkningen med rette kan forvente af os og debatten handler for mig i dag om den her ærlighed ærlighed til at sige at vi ikke kan få i pose og sæk vi kan ikke både få store lettelser i topskatten til efteråret og fastholde fløden i kaffen på plejehjemmene

mennesker på flugt og give pædagogerne ordentlig tid til børnene og

regeringen og dansk folkeparti må foretage et valg

vi har valgt vi har fravalgt lettelser i topskatten

uansvarligt vi ønsker i stedet for at sikre kommunerne den bedst mulige økonomi til at levere den service som vi er overbeviste om borgerne forventer af os og som de forventer af landets kommunalbestyrelser og vi tillader os at spørge hvorfor er det egentlig at regeringen insisterer på at bilde folk ind at det valg der er truffet

omprioriteringsbidraget ikke får nogen konsekvenser for vores oplevelse af serviceniveauet hvorfor fægter

ikke bare med åben pande og siger det som det er omprioriteringsbidraget vil betyde forringet velfærdsniveau i de danske kommuner

jeg vil egentlig gerne opfordre regeringen til at sige det som det er i planlægger skattelettelser i toppen frem for fløde i kaffen på plejehjemmene i imødekommer liberal alliance på skattepolitikken i stedet for borgmestrenes ønske om en forsvarlig økonomi i vælger regeringens overlevelse i stedet for landets velbefindende det er mit udgangspunkt for debatten som jeg håber bliver god nu

skal findes er jo altid noget andet

enhedslisten naturligvis have hvis man kigger tilbage på de udfordringer der har været

kommunernes udgiftspres set i forhold til de her meget store antal af flygtninge der kommer

i de foregående år og de kommende år så er det jo noget som har

ingen nye stramninger af udlændingepolitikken den kan ikke blive strammere

på de konservatives twitterprofil

følgende citat undgå overraskelser vælg konservativ flygtningepolitik udvælg fem tusind personer per år og luk for asylsager i danmark

ikke er statiske og at de faktisk godt kan bevæge sig vi har også oplevet alternativets

sagtens at vi kan tage titusind flere plus familiesammenføringer per år

økonomisk men ikke desto mindre

tilrettelægge det i kommunerne set i forhold til at pengene selvfølgelig også skal være til stede og at kommunerne

og folketingets side men jeg synes

forslagsstillerne eller dem der har ønsket debatten i dag

selv med til i august to tusind og tolv at gennemføre nogle af de her

forbedringer for asylansøgere der kommer til danmark

man fjernede de såkaldte fattigdomsydelser

afskaffede pointsystemet og man ville også lette sprogkravet i forhold til familiesammenføringer

mere interessant at søge asyl i

jo bedre vilkår vi stiller i danmark i forhold til

jo bedre er det at vælge danmark frem for andre lande

nu i enhedslisten gerne med til at diskutere hvor pengene skal komme fra og at det er en uholdbar situation for kommunerne så synes

hvorfor der er kommet så mange flere asylansøgere og migranter til danmark for som finansministeren selv var inde på

almindelige integrationsforløb i kommunerne

i forhold til to tusind og tretten er tredoblet og at det runder elleve milliard kroner det er ganske store

stiller meget meget store krav til selvforsørgelse og store krav til hvad man egentlig kan

andre lande når man skal sammenligne sine tilbud og der kan jeg

hvis man kigger på det der svarer til danmarks statistik i norge

så koster det på statsfinanserne fire

million norske kroner i fremtidige omkostninger

inkluderet kommende skatteindbetalinger og værditilvækst fra dem der kommer men

selvfølgelig også fratrukket alle de offentlige udgifter og det giver altså en stor manko og det betyder faktisk at man i norge mangler tre og tres milliard kroner om året så der er mange måder

i folketinget der skal finde pengene og at det ikke er kommunerne der skal stå

at dansk folkepartis repræsentanter i kommunernes landsforenings bestyrelse ikke vil stemme ja til en kommuneaftale med regeringen

kommunerne bliver tilstrækkeligt kompenseret sådan som ordføreren beskriver det og betyder det også at dansk folkeparti herinde i folketinget vil undlade at stemme for en aftale hvis kommunerne ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret sådan som ordføreren

med at kommunerne ikke bliver kompenseret tilstrækkeligt og man alligevel godt vil kunne sige ja til en aftale så kommer det jo for eksempel til at betyde at kommunerne skal tage pengene

men grundlæggende er det altså sådan og det er

klokkeklare politik at de udgifter

er styr på indvandringen af migranter til danmark asyltilstrømningen og familiesammenføringer og alt muligt andet

aldrig skal være en belastning for kommunerne det skal være en belastning for det til enhver tid siddende flertal på christiansborg og så må de sørge for at finde

han erkendte at den økonomiske politik som et flertal i folketinget står bag i finansloven for to tusind og seksten vil medføre både effektiviseringer det er ikke nyt men også prioriteringer i kommunerne det opfattede jeg som en anerkendelse af at den økonomiske politik der føres også vil medføre nedskæringer i de danske kommuner simpelt hen fordi opgavernes

mere end indtægterne stiger er dansk folkeparti enig med finansministeren i at den økonomiske politik der føres også tvinger kommunerne til at foretage

system længere og dermed går de så

sociale kriterier som alle mulige andre i det danske samfund

jo mig bekendt helt klart en stor forskel på

er i stand til at være selvforsørgende efter de tre år der er stadig væk rigtig rigtig mange som ikke bliver selvforsørgende og som

forskellige ting hvor det er staten der finansierer det der er også

folk der bor i almennyttigt boligbyggeri der

skal have boligsikring og så videre der er også børn der har større indlæringsbehov som også skal have

der ligger der altså en stor latent regning

bøvler med rundtomkring set i forhold til at det er en udgift som ligger efter at integrationsprogrammet

sig selv og det er også det der var var grundtonen i i min ordførertale det

i at være med til så vidt det nu kan lade sig gøre at kompensere kommunerne tilstrækkeligt

regeringens økonomiske politik som vil fortsætte omprioriteringsbidraget og dermed øge kommunernes problemer med at fastholde et

bliver kompenseret for de udgifter som de får

der anerkender vi selvfølgelig præmissen om at der i dag er

en diskrepans set i forhold til hvad det er for en kompensation som de enkelte kommuner

der er jo mange kommuner som i dag går og beregner hvad deres

nettounderskud er alene på det tre årige introduktionsprogram i min egen hjemkommune kan jeg fortælle at der

årligt et underskud på en hundrede og elleve million

statsborgerskaber svarende til nul

i odsherred kommune i hedensted kommune i assens kommune og mange andre steder har man nogle tal at der er fire fem seks gange højere end det man har

også dem som ikke er nulkommuner mener dansk

at man i de her kommuner rundtomkring i danmark

de serviceudgifter der er forbundet med

de skal integreres på alle leder og kanter at de skal have ret til dagpenge

i eget hjem og så videre vi er nødt til at fastholde at det her skal være af midlertidig karakter hvis vi går væk fra det princip som der desværre er et flertal

med til at legitimere en forventning hos de mange asylansøgere og migranter om at de skal blive i danmark for tid og evighed så derfor skal det ikke være en kommunal opgave det skal være en opgave der koordineres i statslige centre og derfor skal de ikke ud at bo i kommunerne og

noget for at kompensere de her kommuner som jo tager nogle meget meget højere antal end andre kommuner gør

en kommune som gentofte for eksempel ligger helt nede i bunden på trods af at man nok kunne

kommunerne men det var også en praksis som gjorde sig gældende under socialdemokraternes ledelse her i danmark så

indførte en lang række lempelser tilbage i to tusind og tolv som gjorde at danmark blev endnu mere attraktivt for folk at

kan vi også mærke i danmark i to tusind og femten nåede antallet af asylansøgere i danmark et historisk højt niveau over enogtyvetusind mennesker søgte asyl hvilket er det højeste antal asylansøgere der nogen sinde er kommet til danmark på

det er klart at stat kommuner og det offentlige under et bliver påvirket af den opgave der følger med når så stort et antal personer skal bruge boliger sundhedsydelser undervisning og andre ting det presser de statslige og kommunale kasser og det anerkender vi fuldt ud i venstre ministeren har redegjort for de økonomiske konsekvenser og det der bliver vigtigt for mig at sige

gjort en kæmpe indsats for at mindske byrderne som asyltilstrømningen har medført

og den lavere ydelse gør det mere attraktivt at komme i beskæftigelse og forhåbentlig vil mange flere kunne bidrage til samfundet i stedet for at være parkeret på offentlig forsørgelse

er nok så vigtigt i den her kontekst indgået en topartsaftale med kommunerne der for alvor har til opgave at mindske byrden på de pressede kommuner rundtomkring i danmark topartsaftalen med kl indeholder over halvtreds initiativer som vil gøre det lettere billigere og mere fleksibelt for kommunerne at håndtere opgaven det drejer sig blandt andet om færre krav til boligplacering af nye flygtninge mulighed for en tidligere visitation så der ikke går flere måneder før flygtninge bliver placeret i en kommune en mulighed for at jobrette integrationsprogrammet så det bliver lettere og mere fleksibelt for kommunerne at få flere

vi er i venstre tilfredse med at der er sket de her initiativer

bidrager positivt til vores overordnede mål som er at vi gerne vil begrænse tilstrømningen af asylansøgere

gøre det mere fleksibelt for kommunerne at modtage de personer som kommer til landet

sikre at de flygtninge som for en periode opholder sig i danmark kommer hurtigst muligt i beskæftigelse så de kan bidrage aktivt til samfundet de tre mål

der alle blevet leveret på med integrationsydelsen asylpakke et og to og topartsaftalen med kommunerne selve finansieringen af asyludgifterne i to tusind og sytten og frem som

specifikt spørger ind til vil som tidligere skulle findes inden for kommunernes serviceramme og skulle der blive behov for yderligere finansiering til kommunerne

det jo en forhandling der foregår mellem regeringen og kl i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger sådan har det været før og sådan skal det også være fremadrettet

vil jeg fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget noterer sig at regeringen og kl har indledt forhandlinger om kommunernes økonomi for to tusind og sytten herunder til at dække udgifter til flygtninge folketinget opfordrer regeringen til at lave en aftale med kl inden for en økonomisk ansvarlig ramme

til at sælge dong til spotpris til amerikanske spekulanter der er råd til at købe dyre kampfly til en milliard kroner stykket der er råd til at man kan gøre luksusbiler

men der er ikke råd til at kompensere kommunerne for at de kan modtage og hjælpe mennesker ordentligt som flygter fra krig

at hvis kommunerne ikke bliver kompenseret ordentlig for de udgifter

til spotpris til spekulanter når der ikke er råd

en dårligere normering i vuggestuerne min holdning er at kommunerne

skal kompenseres for den opgave de varetager

ikke gå ud over velfærden det skal ikke være sådan at fordi vi hjælper mennesker der flygter fra krig

en meget stor andel af de flygtninge der kommer til danmark et økonomisk problem for den danske velfærdsstat

det bliver også til integrationsproblemer og kulturelle problemer

i arbejde og har en naturlig omgang med andre mennesker i det her samfund men bare kan gå hjemme i velfærdsghettoen uden at skulle bekymre sig om at

flygtninge som har været vant til at arbejde i

kommer til danmark hvor de ikke har så gode forudsætninger for at oppebære en høj løn fordi de uddannelsesmæssigt sprogligt og kulturelt ikke passer så godt ind på det danske arbejdsmarked får de tilbudt nogle sociale ydelser

så er tilskyndelsen til at komme ud på arbejdsmarkedet noget mindre og det ser vi

langt højere ledighedsprocent

i deres egne lande ikke har haft tradition for at arbejde overhovedet og som måske heller ikke har noget ønske om at komme til at arbejde i danmark

hvilken løn de vil kunne få der er en kulturel fremmedartethed altså det med at kvinder

hen fremmed for dem når de så kommer

til gengæld først kan

kontanthjælp og eventuelt førtidspension og så fastholder de deres mønster

at kvinder ikke arbejder alt det gør jo at vi har de her problemer

enhedslisten som stiller spørgsmål om hvordan

det er jo enhedslistens politik der gør at de er et stort økonomisk problem

ville de være et endnu større økonomisk problem og ville koste endnu mere ude i kommunerne altså hvis vi havde en kontanthjælp

skal gælde ligeligt for både danske statsborgere

ville vores integrationsudfordringer være endnu større og kommunerne ville

enhedslisten et problem som er der fordi enhedslisten ikke vil lave systemet om og de ting som enhedslisten

et paradoks men der kommer altså

liberal alliances politik er at vi skal have dæmpet asyltilstrømningen til

så længe der ikke er styr på de internationale konventioner og eus ydre grænser mener vi at danmark kun skal tage imod fire tusind kvoteflygtninge

midlertidigt lukke ned for den spontane flygtningestrøm til danmark og sige

asyl i danmark hvis man kommer til danmarks grænser man kan kun få asyl i danmark hvis man får det via fn kvoteflygtningesystemet

skal gøre med de omkostninger

er ude i kommunerne med de flygtninge der kommer

svaret er at de omkostninger finder man ud af hvordan skal dækkes i aftaler mellem regeringen og kommunerne og det sker hvert år

jeg kan ikke garantere at det betyder at kommunerne vil blive kompenseret fuldt ud i kroner og øre for den omkostning de vil få

kan den effektivisering være medvirkende til at de kan oppebære udgifterne til de flygtninge der kommer så vi ønsker ikke at der krone for krone skal følge penge med derud i takt med flygtningestrømmen vi ønsker at kommunerne selv skal finde nogle af pengene ved at effektivisere deres drift bredt

modtage flygtninge som kommer her til landet og som har brug for

så bliver jeg nødt til at stille et spørgsmål

er næsten det jeg hører ordføreren sige at

der kommer flere flygtninge til landet faktisk kan bruges som en måde til at presse velfærden

synes jeg godt nok at det er et uhyggeligt synspunkt fra et parti som kalder sig liberalt at man vil bruge én udsat gruppe til at sætte op mod andre udsatte grupper som har brug for hjælp i kommunerne i vores velfærdssamfund så jeg vil meget opfordre til at man ikke går ind og taler om at det stigende antal flygtninge kan være en glimrende lejlighed til at skære ned på velfærden og det er er faktisk det jeg hører ordføreren sige så medmindre ordføreren her korrigerer mig så

man kunne få i overførselsindkomst det gør at incitamentet til at søge arbejdet er mindre end det burde være det problem havde vi

med indfødte danskere og det har vi også med flygtninge der kommer hertil så under alle omstændigheder er det

høre hvad det er er det ikke rigtigt at

ønsker en kontanthjælp på så vidt jeg husker femtentusind kr og at den kontanthjælp skal gælde ligeligt for både flygtninge der kommer hertil og for danskere

alliance mener at det at der kommer flere flygtninge til danmark

hvis kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt ud for de udgifter de har til at modtage og hjælpe flygtninge

skal forstås er det sådan at det at der kommer flere

før der kommer flygtninge til danmark mens der kommer flygtninge til danmark og efter

fast princip for os at skatteborgerne skal have mest muligt for de penge de betaler

diskussioner de har på rådhuset rundt omkring om man skal sløjfe madordningen om onsdagen eller om man skal indskrænke åbningstiden i klubberne eller om man skal udsætte renoveringen af nogle cykelstier

det serviceniveau som borgerne oplever er det ikke mere fair hvis også liberal alliance er ærlige ligesom finansministeren og siger at den økonomiske politik som liberal alliance bakker op

kommunerne ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på at de kan effektivisere eller hvis de ser et politisk formål i at sige at det er

nødvendigt at skære nogle bestemte steder fordi de

sidder meget stramt i det så kan det ende med sådan nogle budskaber om at de bliver nødt til skære ned på ting som borgerne er glade for for til gengæld at kunne tage sig af de nye opgaver men man skal ikke altid tro på kommunerne

tidligere regering i den sidste valgperiode nedsatte jo en ekspertkommission som sagde at kommunerne kunne effektivisere ti procent af deres kommunale forbrug

velfærdsniveauet de diskuterer nogle meget lavpraktiske ting nu

kommuner hvor man har mere styr på sygefraværet hvor stor er konkurrenceudsættelsen af den kommunale serviceproduktion i albertslund kommune i forhold til i kommuner hvor den er høj

altså administration i forhold til andre kommuner hvis man stod med de nøgletal og kunne konstatere at albertslund kommune på alle områder var

en af de mest effektive kommuner i danmark så ville

mener ordføreren så det er rimeligt at nogle kommuner

eksempel vallensbæk eller ballerup eller gentofte

kan nøjes med at skulle effektivisere en lille smule

skal effektivisere to tre fire fem gange så meget som de andre kommuner

mener man at det er rimeligt sådan

når man nu ikke vil have at staten skal afholde nogen udgifter og er det ikke i virkeligheden en skat på de kommuner som på den måde man har gjort

har modtaget flere flygtninge end de førstnævnte

nogle af pengene skal komme fra staten men det kan også være at kommunerne skal dække nogle af udgifterne selv ved at de begynder på den effektiviseringsproces som de under alle omstændigheder skulle have

i at investere nu frem for at undgå endnu større omkostninger

kan vi ikke bare sikre økonomisk stabilitet men også social bæredygtighed lige nu er problemet at vi står over for en opgave som ikke er blevet regnet med i tilstrækkelig grad på

vi simpelt hen ikke kan gøre andet end at lave en ambitiøs

kommer her til landet både fordi vi har pligt til at møde disse mennesker med åbenhed og mulighed for at skabe sig et nyt og godt liv

socialt kulturelt og økonomisk hvis vi formår at få dem ud

det kræver selvfølgelig at vi griber muligheden om tyve år

man se tilbage på de beslutninger vi tager nu og vurdere om vi gjorde nok for at skabe verdens bedste integration om vi investerede seriøst i de mennesker der kommer til vores land og i deres ressourcer eller om vi missede chancen på grund af manglende vilje til at investere i fremtiden nogle gange betaler det sig at betale meget en gang frem for lidt mindre mange gange

det blive rigtig dyrt hvis vi ikke vil investere i de mennesker vi får her til landet der skal derfor være flere penge til flere mennesker det siger sig selv vi skal investere fra nu af flygtninge og

medfører store udgifter i de første år de kommer hertil og derfor skal vi sætte massivt ind på uddannelses og

langt størstedelen af udgifterne til integration ligger ude i kommunerne det er en ny stor opgave som kommunerne skal varetage i en situation hvor vi har set mange år med nedskæringer og skattestop i kommunerne og nu også et omprioriteringsbidrag der gør at kommunerne skal skære

nemlig den del der handler om asylfasen har man i høj grad fundet via udviklingsbistanden

hvordan vi finansierer de udgifter som er forbundet med flygtninge fra regeringens side har man valgt

i kommunerne er de så pressede at de simpelt hen ikke kan finde pengene nu og her derfor er det i vores optik ikke rimeligt at man fra regeringens side lægger

kommunerne har ikke som regeringen mulighed for at få nye indtægter fra for eksempel skatteforhøjelser eller afgifter

de penge de har tilbage skal de tage ansvaret for en kæmpe integrationsopgave og de skal gerne gøre det med

meget større succes end vi har set før det kræver handlerum både økonomisk og bureaukratisk at investere i mennesker og at gøre det

det kræver overskud at følge op på regeringens og trepartsforhandlingernes

vi tror også at man kunne finde et råderum i kommunerne til det det kan vi bare ikke gøre over en nat der vil ikke være penge til det her i morgen

som kora lige har lavet er det tydeligt at

kora kom frem til at forskellen mellem kommunernes rammevilkår kan forklare cirka fire og fyrre procent af

det vil sige at rammevilkårene har enorm betydning og det er derfor vi bliver nødt til at gå ind og kompensere

kommunerne for de udgifter de har her og nu det vil komme os alle sammen til

kommer til danmark ikke selv bestemmer hvor de vil flytte hen men at de får anvist en bolig i en kommune og at de inden for en periode på tre år medmindre de bliver selvforsørgende skal blive boende i den kommune eller er alternativet som enhedslisten tilhænger af at flygtninge selv skal kunne beslutte hvor de vil bo når de får tildelt

land ender med at blive en stor økonomisk byrde eller et stort økonomisk potentiale på sigt

menneskelige og humanitære betragtninger man kan gøre sig om vores forpligtelser til at hjælpe mennesker i nød ifølge

vi formår at tage imod de her mennesker på den rigtige måde formår lynhurtigt

varig indtægt både i deres eget liv med den frihed

indebærer men også for det danske samfund generelt

er der ingen tvivl om at hvis ikke vi formår at investere

flygtningene og ikke mindst deres børn formår at give dem en ordentlig start i folkeskolen

begår vi en kæmpefejl og vi skyder os

at det kræver investeringer og at flygtninge til at starte med koster

det er kommunerne der har den primære indsats og det primære ansvar her netop fordi flygtningene

jo heller ikke tanken at staten skal kompensere kommunerne for hver eneste ekstra udgift som flygtningene

år på den anden side må det også stå rimelig klart

en ekstraordinær situation hvor vi har så mange flygtninge der kommer på en gang

og jo mere kommunerne tvinges til at presse deres egne velfærdsudgifter for at kunne

ordentligt imod flygtningene jo sværere kan

at integrere de selvsamme flygtninge i lokalsamfundet derfor er det korte svar på

det skal vi alle sammen det skal både kommunerne

ganske usundt princip som staten og den nuværende regering har lagt ind med et omprioriteringsbidrag

også bare historisk dårlig timing

situation hvor kommunerne har brug for hver eneste krone de har for at kunne løse den opgave som er så vigtig for kommunerne

især de mennesker det handler om

historisk dårlig timing at man vælger at fratage kommunerne muligheden for

derfor er radikale venstre også med

har læst op jeg skulle hilse fra socialistisk folkeparti og sige at de

vedtagelse i håbet om at vi egentlig burde kunne stå sammen om den sunde fornuft betragtning at det er

at spare hvis vi svigter flygtningene og deres børn i lokalsamfundene netop i disse måneder

får et arbejde hvad gør vi for at sikre at en større andel af flygtningene og efterkommerne får en uddannelse hvad gør vi for at sikre at en større del af flygtningene og efterkommerne bliver integreret hvad gør vi for at sikre at flygtninge og efterkommere i det hele taget kommer til at være mere fungerende i det danske samfund når vi ser på

den er meget meget lav ofte ned til under en femtedel af hvad den er for almindelige danskeres vedkommende vi kan se at mange af flygtningenes uddannelsesbaggrund er rigtig ringe vi kan se at mange af dem aldrig nogen sinde har haft et arbejde

kvindernes vedkommende er det langt de fleste

det burde man jo fokusere på i stedet for at fokusere på hvordan man kan give kommunerne flest mulige penge til at holde flygtninge i passiv forsørgelse så fokus burde jo være på at stille nogle krav skabe nogle incitamenter og skabe nogle muligheder for det danske samfund har brug for at flere yder en indsats det danske samfund har brug for at vi kan bruge flygtninge og efterkommere

det største antal flygtninge i to tusind og femten i mange år

hvor de for størstedelens vedkommende har en meget ringe uddannelse

del af dem har aldrig været ude på arbejdsmarkedet der burde fokus jo udelukkende være på

sørge for at de kommer integreret ind på det danske arbejdsmarked

integrationsydelsen de to asylpakker

sørge for at man får aktiveret og beskæftiget og uddannet

de her folk vores udgangspunkt er at kommunerne

brug for flere penge kommunerne har rigtig mange penge til at løse de velfærdsopgaver de skal løse vores samlede offentlige økonomi er på

en hundrede milliard kroner

vores økonomiske velstand falder i forhold til vores nabolande vores produktivitet falder og vores bnp er faldende i forhold til andre lande og der er fokus altså ikke på hvordan man bruger flere offentlige penge men hvordan vi gør os rigere ved at vi får noget mere produktivitet og flere i beskæftigelse så vi vil ikke være med til at sige at kommunerne skal have flere penge de skal være med til at løse de udfordringer

for deres egen økonomi og ud fra de rammer der nu engang bliver aftalt mellem finansministeren og

til at få en tilværelse her som gør

bidrage til samfundet som gør at der er penge til at børnene kan gå i skole som gør at der er boliger til de her mennesker og så videre og

sådan at de penge som kommunerne har brug for

skal kommunerne ikke have og så må de bare skære i velfærden

ved at sikre bedre ledelse ved at sikre mindre sygefravær ved at sikre konkurrence om de opgaver der bliver udbudt lad os bare tage et helt banalt eksempel hvis man fik udliciteret nogle flere opgaver ude i kommunerne fik noget mere konkurrence så ved vi

kan spare op til en femtedel af driftsudgifterne hvis en tilsvarende opgave bliver lavet af private og nu taler jeg ikke om om

det kan være rengøring og så videre der er mange nemme æbler man kan plukke fra æbletræet

en højde hvor man ikke behøver en stige og der handler det altså om at man gør tingene bedre og smartere også ude i kommunerne lige så vel som man gør i staten og i alle private virksomheder

kommer til danmark nu som flygtninge vil opnå den samme beskæftigelsesgrad som folk af dansk oprindelse det mener jeg selv er rimelig

useriøst men det skaber trods alt et råderum

det råderum i valget mellem at sikre at at den kommunale velfærd kan vokse

fast på at de vælger topskattelettelser

i slæbegear lige nu vi er i slæbegear så hvordan gør vi vores samfund rigere jamen det gør man jo blandt

det mere attraktivt at arbejde det gør man blandt andet ved at sikre

investere i arbejdspladser i danmark og den bedste

velfærdsfremmende foranstaltning man kan gøre både for lighed og for lykke i samfundet er jo at flere får beskæftigelse det må være alfa og omega også for socialdemokraterne

investere i arbejdspladser i danmark og det gør man altså kun hvis det

kan betale sig så derfor hænger det altså sammen det er et både og vi skal sikre nogle bedre vilkår for virksomhederne

så relevant og aktuelt

i de her dage foregår forhandlinger mellem kommunernes landsforening

for dem som har fulgt debatten i dag er det jo blevet rigtig tydeligt at der er stor forskel på det som oppositionen

regeringen vil en samlet opposition har her i dag tilkendegivet at man ønsker at kommunerne skal have økonomisk mulighed for at løfte opgaven med at modtage de mennesker som kommer hertil

ønsker at kommunerne skal have hjælp til at løfte den opgave uden at det skal betyde at kommunerne skal tage penge til den opgave fra andre dele

men også samtidig hjælpe de mennesker som kommer hertil

enige om hvordan man vil forholde sig til den udfordring

at ansvaret for at finansiere den her opgave ligger hos staten og ikke kommunerne

dansk folkeparti ikke også kan tilkendegive at dansk folkeparti vil stemme for det forslag til vedtagelse som oppositionen har fremlagt her for hvis dansk folkeparti stemmer for det forslag til vedtagelse som sender et klart signal om at kommunerne skal have tilstrækkelige midler til at løfte den opgave

faktisk være flertal for den politik her i folketinget så hvis dansk folkeparti mener alvorligt at man ønsker at kommunerne skal have tilstrækkelige midler til at løfte den opgave så kan dansk folkeparti faktisk bare trykke på den grønne knap når forslaget til vedtagelse kommer til afstemning den her debat

som vil betyde nedskæringer

den debat kommer til at fortsætte debatten i dag er slut

som kører på fuldt drøn lige nu

som jeg læser forhandlingerne er der stor afstand mellem kommunernes landsforening og regeringen i forhold til nå til enighed fordi regeringen simpelt hen ikke er villig til at give de milliarder der skal til for at kommunernes økonomi kan hænge sammen på en fornuftig måde i to tusind og sytten så det er vigtigt at fortsætte presset

så meget konkret påtager enhedslisten sig

til danmark og det stigende antal familiesammenføringer der kommer oveni

til vedtagelse som jeg læste op fra talerstolen og som nu er omdelt

forstås sådan at dansk folkeparti er villig til at stemme for det forslag til vedtagelse som oppositionen har fremsat her under debatten

har konstateret at dansk folkeparti ikke har tilkendegivet at man vil stemme for det forslag til vedtagelse

har ordføreren jo mulighed for her i folketinget at sige at ordføreren vil stemme for det forslag til vedtagelse som oppositionen har fremlagt og det kan ordføreren gøre nu ikke som en kort bemærkning

der er

her i danmark som et af verdens rigeste lande skulle kunne hjælpe i en situation hvor vi ser de største flygtningestrømme vi har set siden anden verdenskrig hvem skulle så kunne hjælpe hvordan ville vi så kunne gå ud i verden og sige til andre lande i skal også hjælpe hvis ikke vi tager vores del

det er rigtigt at danmark tager mange flygtninge hvis vi ser på antallet af flygtninge

per indbygger det gør vi det anerkender vi også i enhedslisten vi siger bare at vi mener at

hjælpe noget mere og vi mener også man kan gøre det uden at det behøver at gå ud over velfærden hvis man nu lod være med at købe de kampfly som koster en milliard kroner stykket og som socialdemokraterne også gerne vil købe hvis man lod være med at sælge dong til spotpris sådan som socialdemokraterne har stået

hvor goldman sachs amerikanske spekulanter i løbet af to år har tjent ti milliard

at enhedslistens finansordfører erkender at det har økonomiske konsekvenser at modtage flygtninge jeg er så enig med enhedslisten i

vi skal betale med åben pande fordi vi ønsker at beskytte folk

kunne starte med at blive enige om at det ikke er gratis og at antallet af mennesker der kommer til danmark derfor har betydning for vores mulighed for at udvikle vores velfærdssamfund

der vil være flere udgifter til fripladser i kommunerne til de flygtninge der kommer som jo ikke har penge til at betale for for børnehave eller institutionspladser i

så på kort sigt vil der da klart være en lang række ekstraomkostninger men her er det jo vigtigt

det på lang sigt ender med ikke at blive en udgift men tværtimod et gode

bredt fokus på de udfordringer som vores landdistrikter står

takke ministeren for den skriftlige redegørelse som

regeringen har taget for at skabe udvikling i vores landdistrikter og

konstruktive tilgang vi skal have

det gælder også udflytningen af statslige arbejdspladser som jeg er helt sikker på vil have en positiv effekt de steder hvor

er regeringen god til at fremhæve de initiativer der jo uomtvisteligt bidrager positivt

så også sige at den øvrige politik

som desværre trækker i den anden retning nævnes ikke så frejdigt af regeringen og

tidligere den rammer også geografisk

hvad mener jeg med det jo lad mig tage et par eksempler

desværre betyder at der bliver mere ubalance i vores land når man for eksempel vælger at dele skattelettelser ud i form af en fastfrysning af grundskylden

det skete i finansloven med de blå partier hvad betyder det så hvis man ser

på på landet geografisk set det betyder at en boligejer på

for eksempel tønder får tredive kroner

det er i hvert fald skævt så det vil noget i samme finanslov

bruger man to hundrede million kroner årligt på at gøre de dyreste biler lidt billigere de store luksusbiler bliver meget billigere i stedet for at bruge samme beløb på at realisere den togfond som binder hele landet sammen og

også venstreborgmestre i hele danmark som udtaler at det er ærgerligt at regeringens ambitioner på det område

johnny søtrup venstres borgmester i i esbjerg

citeres for at sige vi er et lille land og med den kollektive trafik har vi virkelig mulighed for at blive bundet væsentlig bedre sammen hvis man fra politisk side vil gøre noget

er fuldkommen enig med venstres borgmester her hvad med omprioriteringsbidraget som man netop nu forhandler om

ekstra hårdt de steder hvor man i forvejen kæmper med en meget meget stram økonomi og hvor man jo igennem en årrække har kæmpet med befolknings

kun nedskæringer i børnepasning folkeskole og ældrepleje

det helt store er jo

det gælder især den jyske vestkyst

for at besøge rigtig mange af de produktionssteder

havne og byer og det fremgår af beregninger fra finansministeriet at alene opførelsen af de kystnære havmøller vil have en beskæftigelsesvirkning på fire tusind tre hundrede grønne arbejdspladser placeret i vores landdistrikt altså lige der hvor vi har brug for dem derfor er det ærgerligt hvis det ender med at regeringen får held til

som deles af lemvigs venstreborgmester og som deles af ringkøbing skjerns venstreborgmester som jo

at der skal satset for at sikre at der stadig væk er en

de her sparekrav nødvendigvis vil ramme de mindste uddannelsessteder i provinsen

uddannet vores arbejdskraft og vi skal have uddannelsestilbud især når

økonomernes regneark og måske i regeringens verden men som har meget meget stor betydning i vores landdistrikter det handler om de lokale aktionsgrupper hvor man altså skærer en tredjedel af bevillingen til dem som i den grad har sikret både arbejdspladser og kulturliv i vores landdistrikter

vilje først og fremmest skal vi bevare vores styrkede position inden for den grønne omstilling vi skal udnytte

fastholde at vi har grønne ambitioner som skaber

af grønne arbejdspladser og det er i hele danmark til både

metalarbejdere og så videre

der skaber masser af job i kystområderne ikke mindst langs den jyske vestkyst togfonden har jeg nævnt hvad

på det jamen det er jo at fortsætte de ambitioner som et bredt flertal i folketinget vedtog før sidste valg som binder landet hurtigere tættere og bedre sammen fra thisted til odense fra esbjerg til århus med offentlig

der er kommet mellem land og by de seneste år og det gælder også i vores

forstærket og vi kan desværre se at med den fordelingspolitik som den

et stort potentiale der ligger i vores landdistrikter ja der er mange udfordringer og jeg har listet

jeg synes er vigtigst op her men der er altså et stort potentiale for vækst og beskæftigelse

øget tilflytning og livsglæde også i vores landdistrikter det potentiale skal vi udnytte sammen med alle de mennesker der bor i landdistrikterne der brænder for deres områder og har

at danskerne bor i hele danmark men staten bor mest i københavn i danmark har vi ethundrede og firstusind statslige arbejdspladser hvoraf de firstusind ligger i region hovedstaden det synes vi i dansk folkeparti er en helt skæv fordeling derfor er vi rigtig glade for at regeringen nu vil rykke lige knap fire tusind statslige arbejdspladser ud af hovedstaden

så er det da i hvert fald det første det første skridt der er taget i den rigtige retning og det er også det største skridt

altså de firstusind statslige arbejdspladser der ligger i region hovedstaden har vi jo stadig væk lang vej endnu før vi er ved målet

for at vi får endnu flere arbejdspladser jævnt fordelt ud over landet

kunne jo sagtens være at vi begyndte at rykke flere uddannelsesinstitutioner ud jeg tænker lige

placeret tættere på naturen

man overhovedet kan sige at de skal ligge i aarhus københavn odense og aalborg så det kunne være det næste vi kunne se på

oplever faktisk også at det

at der mangler folk med videregående uddannelse i landdistrikterne så ved at placere flere videregående uddannelser i provinsen kunne det måske være med til

i dansk folkeparti har vi længe opfordret partierne bag teleforliget i nitten ni og halvfems

genåbne forliget fra nitten ni og halvfems så vi kan få en bedre bredbånds og mobildækning for det er da helt uhørt at der er steder i danmark hvor man ikke kan arbejde fra internettet

hundrede og tolv fra sin mobiltelefon det vil vi godt være med til at lave om på

har jo en helt særlig plads hos os i dansk folkeparti derfor tog vi også

nedsætte en arbejdsgruppe hvis anbefalinger til slut gerne skulle munde ud i trafikal ligestilling af øerne altså at det ikke skulle koste mere

sejle til øerne end det koster at køre samme strækning på en landevej vi håber at det kommer til at ske i meget nær fremtid vi kan jo selv se

øerne galoperer affolkningen altså væsentlig hurtigere end i landdistrikterne og det ser ud til fortsat at gå støt nedad så det skal vi altså få bremset i tide ved at sikre at øerne

bliver ligestillet med resten af samfundet når det kommer

så vi håber at vi kan få den fulde trafikale ligestilling i næste års finanslov

dansk folkeparti har for nylig foreslået

indkalde til forhandlinger om at hæve bundfradraget for sommerhusudlejning fra enogtyvetusind kroner om året til tredivetusind kroner om året jeg tror faktisk at det er de færreste mennesker der er klar over det men det er sådan at hvert eneste

om året til det lokale område det ligger i trehundredetusind kroner om året der går til håndværkerne

restauranterne museerne supermarkederne og så videre i det lokalområde de ligger i og vi kan godt blive enige om at de

hvis dansk folkepartis forslag om at hæve bundfradraget til tredivetusind kroner bliver vedtaget så betyder det ifølge feriehusudlejernes brancheforening at det vil give cirka tusind flere udlejningssommerhuse på markedet

giver tre hundrede million

fastholde og skabe jobs i landdistrikterne derfor håber jeg at enhver

ligesom jeg har et hjerte der banker for landdistrikterne vil støtte op om dansk folkepartis forslag

og i øvrigt kan jeg sige at landdistrikternes fællesråd i dag har været ude på ritzaus bureau og rose dansk folkepartis forslag

har gjort opmærksom på at det vil skabe liv og arbejdspladser i landdistrikterne

til slut vil jeg blot sige at vi i sidste valgperiode havde et landdistriktsministerium men det producerede ikke nogen landdistriktspolitik i den her periode

men der er til gengæld noget mere landdistriktspolitik i den her regering så jeg vil bare sige at jeg er glad for at vi fik byttet et tomt ministerium ud med landdistriktspolitik

hvad man sagde i valgkampen og efter op til finanslovsforhandlingerne og også

og lovet de danske øer

så kommet ud med et resultat med den nuværende regering som er dårligere

af den tidligere regering hvordan forklarer dansk folkeparti

så skulle regne på det det vi gør er at vi

at man vil gøre noget mere for landdistrikterne og belønne for eksempel statsligt ansatte med en højere løn hvis de vælger at slå sig ned i landdistrikterne

en tankegang vi kunne følge

det frø vi prøver at så det er ikke en direkte

rundtomkring i landet jo selvfølgelig først og fremmest ville ramme mange af de institutioner som ligger

skære væk eller skære ned på fordi de selvfølgelig er meget dyrere at drive end

i de store byer så er det ikke sådan lidt et blålys når man siger jamen vi vil have uddannelsesinstitutioner ud

jeg kan ikke se hvordan der skal være et modsætningsforhold

i dansk folkeparti tænker vi er det egentlig muligt at man ved at flytte uddannelser ud kan få nogle uddannelser som er mere relevante og hvor man kan bruge naturen omkring

vi har også den holdning at det

ikke skal være per automatik at tingene

de selv samme uddannelsesinstitutioners muligheder for at fastholde eller etablere

uddannelsesinstitutionerne i yderområderne

at skabe et danmark i bedre balance et danmark hvor vækst og arbejdspladser ikke kun er for de større byer men derimod kommer alle dele af danmark til gode regeringen har fremlagt den regional og landdistriktspolitiske redegørelse for to tusind og seksten og når man læser redegørelsen

imponerende mange positive tiltag derudover er der flere indikatorer der viser at danmark er på vej i den rigtige retning i redegørelsen fremhæves

at der er sket befolkningstilvækst beskæftigelsesopsving og der er erhvervskommuner i flere af de kommuner hvor der tidligere har været tilbagegang samtidig står det klart at vores landdistriktsområder stadig er udfordret arbejdet for at forbedre vilkårene for at drive virksomhed og bo i landdistrikterne er langtfra slut og venstre arbejder derfor fortsat videre regeringen har allerede taget mange gode initiativer for at forbedre udviklingen i vores landdistrikter vores fokus på landdistrikterne må siges at være historisk ambitiøst

vi selvfølgelig meget meget stolte over regeringen er i gang med at gennemføre ikke mindre end en hundrede og tyve initiativer fra vores udspil om vækst og udvikling i hele danmark vi er i fuld gang med så mange gode konkrete initiativer for landdistrikterne at jeg vil overskride min taletid kraftigt hvis jeg skulle remse dem alle op

jeg nøjes med at fremhæve

vi laver væsentlig bedre rammevilkår for hele vores fødevare og landbrugserhverv med landbrugspakken vi sikrer gode vilkår for produktion og investeringer for eksempel med afskaffelse

er også værd at fremhæve hvor man altså kan få

ud i landdistriktsvirksomheder i to årige ordninger

store tiltag i forhold til turismeindsatsen blandt andet kan vi nævne forsøgsordningen for kyst og naturturismen som også vil resultere i

hvor vi i dag har en lov imod en øget vækst liberaliseringen af planloven skal ligeledes hjælpe på det

i store dele af landet hvorfor en liberalisering af planloven er meget meget tiltrængt

ser frem til at vi i hele kan fjerne de store barrierer der er

tvinger folk til at flytte ind i de større byer men vi kan udnytte de mange overflødiggjorte bygninger

i landdistrikterne ved at give mulighed for at man kan drive erhverv og ikke mindst at man kan drive erhverv med succes som man jo desværre ikke kan i dag med den nuværende planlov hvor der sker det at man bliver tvangsflyttet ind til et industrikvarter i en af de større byer hvis man begynder at få succes med sin virksomhed det betyder selvfølgelig at folk

med virksomhederne ind til de større byer det har den kedelige konsekvens at

uddannelsesinstitutioner og skoler må lukke børnepasningen bliver et problem foreningslivet alt det som man forbinder med et attraktivt sted at bo vi har nedsat færgetaksterne ud over liberalisering af planloven vi har nedsat pendlerprisen over storebælt og så har vi sikret bedre mobil og bredbåndsdækning i hele landet vi har ikke mindst lavet danmarkshistoriens mest ambitiøse udflytningsplan af statslige arbejdspladser hvilket også vil have en masse positive bieffekter når nu

man kigger på ægtefællejob med videre

har rekrutteringsudfordringer i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft der vil en udflytning af statslige arbejdspladser være med til at understøtte at de virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft dernæst er der noget rent principielt i at staten skal være stat for hele danmark hvorfor det er skævt

cirka halvtreds procent af de statslige arbejdspladser

region hovedstaden derfor er det en historisk stor udflytning af statslige arbejdspladser som vi glæder os meget over

finde på at beskære de her

de genererer rigtig mange flere penge end dem

lige nøjagtig slår ned på dem for at finansiere en landbrugspakke og jeg ved godt at thomas

primære erhverv hist op og kom herned ja men det er bare nogle helt andre arbejdspladser

det jo helt korrekt at vi laver en omprioritering i

den landdistriktspolitiske indsats vi gør lag midlerne bidrager til mange gode lokale projekter men vi omprioriterer cirka tredive procent af

til nogle andre landdistriktspolitiske projekter

fødevareerhvervet som er en meget meget vigtig

læser redegørelsen også kunne se hvor vigtig en spiller

landbruget er i landdistrikterne og hvor vigtig en spiller fødevarebranchen fødevarererhvervene og følgeerhvervene er for vores eksport det er faktisk det der finansierer mange af de gode velfærdstiltag vi har herhjemme

er en omprioritering til endnu mere vækst og virkelyst i vores landdistrikter hvorfor jeg synes det er en god og positiv prioritering

men jeg sidder som landspolitiker og må se lidt mere overordnet

det som jeg er optaget af er at sikre væksten bedst muligt i landdistrikterne og

at på det foreliggende grundlag vurderes der for økonomien som helhed ikke at være mærkbare varige effekter på arbejdsudbud og beskæftigelse af

varige effekter på arbejdsudbud og beskæftigelse af landbrugspakken er det så ikke bare et

man tager penge fra nogle til at skabe vækst men hvor finansministeren siger at der

kan man jo også kigge på hvad er der af beskæftigelse

jamen det kan være svært at komme med

gode venner i lo har anslået at det vil

skal gå mere helhjertet ind i sagen priserne bør sænkes hele

jeg havde nok håbet på lidt mere fra regeringen der faktisk har haft en minister på området her vi mener at prisen også skal sænkes i ferieperioden citat slut fra de fynske medier hvad blev det til det blev til et mindre beløb hvordan kan ordføreren forklare

af danske småøer jeg har været i dialog med dem ligesom jeg har forsøgt

jeg vove at påstå samtlige syv og tyve småøer i danmark og der har min opfattelse været at man ønskede en nedsættelse af færgetaksterne hele året også i

klogere og vi har valgt at prioritere dem mere intensivt

skabe en ny industri på ryggen af det håndværk som er nedarvet gennem generationer det er jo en

har ledt til rigtig mange produktionsarbejdspladser

de dele af landet som som sådan ligger langt væk

byer blandt andet ordførerens eget hjemområde i det nordvestjyske hvordan har ordføreren det egentlig med at hans egen partifælle iver enevoldsen som er borgmester i ringkøbing skjern kommune siger at han ikke synes det er at behandle erhvervslivet ordentligt når man sådan trækker tæppet væk under mulighederne i den her sektor ved at fjerne de investeringer

regering og ikke fremsatte et eneste reelt landdistriktspolitisk lovforslag

vanvittig retorik for at være ærlig i forhold til de kystnære vindmøller

som vi gjorde under den tidligere regering hvor det viste sig at økonomien

er steget en hundrede og halvfjerds procent i pris siden vi aftalte det derfor fjerner vi stort set præcis det samme antal megawatt som man gjorde under den tidligere regering

det var det hele der stod i de erhvervsinitiativer der blev lavet så det synes jeg nu

vækstudspil og så må jeg bare pointere hvis den tidligere regering var så optaget af erhvervsuddannelser og

det eneste mål den tidligere regering havde for uddannelse af unge mennesker var universitetsmål lige meget om

vi har en kæmpe arbejdsløshed i dag netop på grund af man kun havde mål for

vi har sat mål for erhvervsuddannelserne for det er mere vigtigt at prioritere det er det vi har

fleksibiliteten i forhold til liggetider sådan at du ikke har den her seks månedersregel til at tage kvælertag på alle ejendomsvurderinger når nu man skal opnå realkreditbelåning i dem

for at der endelig sker noget her område for ordføreren har fuldstændig ret i at det er noget man er meget optaget af i hele landet særlig

man uforstående over for når nu prisen er løbet helt løbsk på dem at man ikke tager politisk action på det det forsøger den borgerlige regering så at gøre nu men er afhængig af et flertal over midten dernæst er

meget frustreret over at det er de samme partier som ikke vil tillade så meget som en iskiosk placeret

med de samme bekymringer i hvert fald bekymringer

hvor mange megawatt vi ønsker at få produceret på en

det er så det vi gør nu hvor vi så siger skulle vi ikke overveje at lave den samme model som den tidligere regering lavede altså hvor man tager nogenlunde samme antal megawatt ud

kan håndtere den her enorme økonomiske

at regeringen sætter en masse investorer en masse arbejdspladser ude i vores landdistrikter

har en forligspraksis her i folketinget vil venstres ordfører ikke medgive at det sådan set er rigtigt at man har stillet en masse investorer i udsigt at man vil lave de her investeringer og at det jo ikke er fordi projekterne er blevet dyrere men

men det er den ikke tilsvarende i danmark på grund af de her afgifter så ved at fjerne psoen

det det har jo selvfølgelig noget at gøre med at beløbet er så lille så det ikke har noget med trafikal ligestilling

støttede nedsættelsen af færgetaksterne og vi var sådan

nedsætte færgetaksterne i i højsæsonen alene af den grund at beløbet er så lille som det er

det ikke har noget med

meget omfattende redegørelse det er landdistriktsredegørelsen hvert år

herre magnus heunicke indledte

sin ordførertale med at gøre opmærksom på

ikke er så gode men der er jo en politik i øvrigt

herre magnus heunicke nævnte for eksempel togfonden som jo ikke bare er noget med at

med at opgradere hastighederne på regionalbanerne rundtomkring netop

også giver meget meget hurtigere rejsetider fra et hvilket som helst sted

har vi allerede været inde på det trækker jo også i den direkte modsatte retning og betyder nedlæggelse

formentlig af uddannelsesinstitutioner eller

og der er hele diskussionen

omprioriteringsbesparelserne hvor man jo altså napper to

milliard kroner fra kommunerne og det kommer selvfølgelig også til at blive betalt af de kommuner som ligger i vores

den anden måde og vi har været inde på diskussionen omkring lag midlerne

udbygges ved at man altså

gerne vil i forhold til til landdistrikterne men det er en omfattende redegørelse og der kan kun blive plads til nogle nedslag sådan på enkelte punkter

der er ikke nogen løsning på gældsproblemerne som er det altoverskyggende problem i landbruget og betyder at den udvikling vi har set gennem mange år

med yderligere koncentration af bedrifter og produktion

som konsekvens deraf selvfølgelig en yderligere afvandring

den yderligere miljøbelastning som landbrugspakken jo gør sig skyldig i og den manglende satsning på produktudvikling

mette hjermind dencker gjorde opmærksom på at øerne jo også spiller en rigtig stor rolle

det er klart at øerne fortsat meget udfordrede

siden to tusind og otte

det selvfølgelig glædeligt at vi kunne blive enige om at nedsætte færgetaksterne

dertil er beløbet på fem og halvfems million kroner simpelt hen for

aftale vi var på vej med sammen med den tidligere regering på en hundrede og tre og tredive million

ikke blev gennemført og fastholdt trafikal ligestilling koster som bekendt

den analyse vi fik forelagt i sin tid mellem en hundrede og firs og to hundrede og firs million

rammer nogle af de projekter som også øerne typisk kan kan realisere men i det hele taget er det en rigtig dårlig ting at gøre

via landbrugspakken eller som man påstår man skaber er nogle helt helt andre arbejdspladser end dem som kommer ud af lag midlerne

det er udflytning af de statslige arbejdspladser der har vi hele tiden

oven i at omprioriteringsbesparelserne jo betyder regner man med at omkring tredivetusind

og det kommer så oven i de ligeledes tredivetusind arbejdspladser som er forsvundet i den primære velfærdssektor i de seneste omkring seks syv år ja ja ja fire tusind arbejdspladser man så flytter ud jo jo det er da et plaster på såret men igen modsætningen mellem på den ene side et et landdistriktspolitisk tiltag man gør og så den generelle politik man fører er

her meget meget tydelig fra enhedslistens side har vi hele tiden sagt at vi synes det er så omfattende en plan at at det ikke

ganske få måneder at fremlægge en plan vi mente jo faktisk og det gjorde vi opmærksom på både i valgkampen men også før

meget meget grundig analyse i ministerier

også i de modtagende kommuner vi mener faktisk at

er forhastet og ikke gennemarbejdet og det har jo også vist sig at planen er delvis ufinansieret forstås på den måde at man har afsat fire hundrede million kroner til udflytningen men

prisen ligger på en milliard kroner endda godt og vel hvis vi tæller tæller det hele med det betyder selvfølgelig at institutionerne styrelserne rådene

til at betale ud af deres i forvejen beskedne

de kommer selv til at betale en stor del af udflytningen og det vil jo alt andet lige føre til efter vores mening

et dårligere produkt længere sagsbehandlingstider og

der hjælper det så heller ikke at man har delt nogle af styrelserne op i to det har man også erkendt i landdistriktsredegørelsen her altså at det nok

opdage at der åbenbart også var et problem og

er et andet af de helt store emner som

de turismeinitiativer man tager med de her ti forsøgsprojekter

nok besluttet på et tidligere tidspunkt men man ønsker så at føje femten

op til en helt generel liberalisering af planloven efter vores mening er det et massivt angreb på vores uberørte kystnatur og det er på trods af at det jo rent faktisk er det som mange mange af vores turister efterspørger danmark scorer jo blandt andet meget meget højt på tilfredsheden med lige nøjagtig vores flotte strande og

og det indikerer jo at det netop er den uberørte og ubebyggede kystnatur

angreb på på vores vores uberørte

offentliggjorde det her kort over hvordan det ser ud langs den jyske vestkyst og

gjorde opmærksom på at der er uudnyttede reservationer til større ferie og fritidsanlæg i kystnærhedszonen ikke mindre end en og tres kystnære uudnyttede reservationer er der faktisk på nuværende tidspunkt og det er så plottet ind

oplevelsesanlæg ni lystbådehavne

til nogle af de ting som også de her forsøgsprojekter

udvikler vi kan ikke forstå hvorfor man synes

når når der faktisk ligger områder rundtomkring i vores land som

at man så skal lave forsøgsprojekter og udvide

forstår vi simpelt hen ikke forsøgsprojekterne er efter vores mening mere af det samme og det vil også føre til en meget usund konkurrence mellem kommunerne i

de blandt andet ikke tager højde for indvirkningerne fra naboprojekterne

glædeligt at regeringen tager

blev skabt i vk regeringens tid

i nullerne der blev centraliseret på rigtig mange områder jeg kan for eksempel nævne en by jeg holder meget af nemlig ribe inden for et enkelt årti

i nullerne forsvandt fra en by som ribe amtsgården rådhuset politistationen byretten seminariet og funktionen som stiftamtmand hospitalet var allerede væk for den

det er jo nogle forløb der har fundet sted i rigtig mange byer

også nævne ringkøbing og jeg kan nævne fåborg som har været dokumenteret i offentlige kilder

også flere end dem det har jo ikke bare ført til tab af arbejdspladser og købekraft der hvor udviklingen har fundet sted

næsten kan betegne som social mangfoldighed

den mangfoldighed der er forsvundet ud af købstæderne

er det er det man kan kalde de kulturelle borgerskaber der er jo så en bestemt slags mennesker og en bestemt slags efterspørgsel som forsvinder ud af de her byer og man mister også et bidrag til at få

derfor er det jo kun meget rimeligt at man

udflytter nogle statslige arbejdspladser som kompensation for alle de arbejdspladser der er forsvundet

det er vi selvfølgelig glade glade for

et initiativ som vi bifalder i liberal alliance med undtagelse af udflytningen af diis men det hænger nu sammen med vores holdning til selvejende institutioners selveje men der er mange andre

er jo noget vi har været med til at vedtage og som vi bifalder vi bifalder for eksempel også den ordning

landdistrikterne bedre med bredbånd

bare vigtigt hvad der er af konkrete initiativer

man følger og det er nogle sunde principper med at være markedsneutral og nogenlunde teknologineutral som er blevet fulgt her

også at sige noget om

det er vigtigt at være opmærksom på at nogle af de ting der skaber landdistriktsproblematikken og og der sætter jeg selvfølgelig nogle meget store anførselstegn

ting man ikke kan inddæmme eller kontrollere politisk og det tror jeg man er nødt til at være klar over den urbanisering som skaber befolkningstilvækst i østjylland og

er det nok ikke muligt at stoppe

teoretisk godt forestille sig en autoritær regering som satte det i øvrigt meget mærkelige mål at aarhus og københavnsregionerne skulle være mindre

jeg har allerede nævnt centraliseringen

i nullerne som jo var fuldstændig

s og r har sandelig også været med i

også været nogle forestillinger om danmark som

den politik der bliver ført er jo de forestillinger som regeringen og folketinget gør sig om danmarks udvikling

noget som tiden var løbet fuldstændig fra fejlen blev rettet og jeg synes også at det er godt at den her redegørelse får rettet op på det danmark skal også blive ved med at være et produktionsland et industriland i fremtiden det er rigtig godt at vi har erkendt det som var en kontroversiel erkendelse bare for fem seks år siden

om hvad man forestiller sig med byudviklingen i danmark hvis man ser lidt længere frem jeg tror det er i alles interesse og med alle mener jeg

fastslå som folketing og for enhver siddende regering

garantere at der er nogle byer i danmark der har en bestemt normeret størrelse

vi kan ikke garantere at der er nogle byer hvis størrelse aldrig nogen sinde kommer til at falde under en bestemt grænse hvis vi vil garantere det skal der sættes alle mulige initiativer i gang som jeg slet ikke tror man kan sætte i gang så det er vigtigt at sige at den den her normerede størrelse

jeg tror også det bliver nødvendigt at se på de meget små byer der er nogle landsbyer som efterhånden er blevet så små at det måske er

der er jo nogle eksempler man kan studere

spændende artikel i weekendavisen om hvordan man arbejder i hjørring kommune med rent faktisk at afvikle landsbyer måske var det værd at studere de her fremgangsmåder som man bruger i hjørring og kombinere

og dem som er kommet i en situation hvor de må afvikles jeg så måske også gerne at man skrev lidt mere

systematisk om den rolle ny teknologi forventes at komme til at spille i forhold til landdistrikterne hvordan kan man bruge it til at forbedre den offentlige service og tilgangen til markedet der er sådan noget som droneteknologier der er vældig meget

kan være værd at overveje og hvordan forestiller man sig på længere sigt at selvkørende lastbiler og biler skal påvirke udbygningen af den kollektive trafik

mere end et årti eller to ude i fremtiden når det gælder planloven

kommer vi nok heller ikke uden om at der skal laves en ny jo ikke sådan at den vi har ikke er god det er den på mange måder men den har en meget firkantet opdeling mellem land og by det som det påvirker er at der findes utrolig mange mellemzoner

rekreative områder sommerhusområder forbrugszoner af den ene

som simpelt hen ikke tilkendes en selvstændig

må de jo skabe konflikt sådan nogle steder så fysisk planlægning som anerkender nogle af de her mellemzoner

at urbanisering er en proces der har stået på i over hundrede år og den kommer til at fortsætte og den

konflikter det der sker nu i stor stil er at bymennesker flytter ud i landdistrikterne og i landdistrikterne gør de urbane krav gældende

forlige bymenneskers relativt æstetiske tilgang til det åbne land med den befolkning der allerede er der og som måske har en mindre æstetisk og mere praktisk tilgang til at arbejde og leve i områderne vi er altså rigtig rigtig glade for den her redegørelse og vi ser frem til flere og måske kunne man ønske sig at de redegørelser der kommer

ser længere frem i tiden og graver længere ned

andel af befolkningen skulle mindskes og at

ambitionen men jeg deler den opfattelse at det ikke nødvendigvis er en effektiv måde at indrette sin

det som har gjort at danmark har kunnet være et velstående samfund

liberal alliances politik sig fra

korts levedygtighed i den forstand at man kan fastholde og måske endda også udvikle antallet af eksportorienterede erhverv i hele landet

kunne ikke helt få hold på hvad liberal alliances

regeringen har valgt at bruge nogle

i form af for eksempel udflytning af statslige arbejdspladser hvad er liberal alliances holdning til

at man bruger bruger håndfaste midler

at den kan vi ikke afgørende ændre på men vi kan

demokratisk forankret samtale med de mennesker

tidspunkt bliver meget vanskeligt eller næsten umuligt at levere offentlig service der bliver langt til markedet og til den kollektive trafik og så

vil vi gerne væk fra den her tynde forestilling og i stedet folde fortællingen om de danske landdistrikter ud vi er afhængige af hinanden

min titel som ordfører for et sammenhængende danmark de danske landdistrikter rummer masser af muligheder

gælder naturoplevelser økologisk fødevareproduktion innovation kultur og stærke fællesskaber vi ser derfor mange muligheder for det danske familieliv for den bæredygtige omstilling og for dansk iværksætteri når vi taler landdistriktspolitik samtidig skal vi lære at tænke i helt nye

fleksible former at bo på og leve på og arbejde på regeringen viser mange initiativer til at ville prioritere landdistrikterne derfor ærgrer det mig også at regeringen samtidig i sin redegørelse fortsat har en retorik der opdeler danmark

efterhånden blevet en brugt vending at beskrive byerne som

mener at vi skal ud over det her modsætningsforhold mellem land og by vi skal væk fra forestillingen om at væksten kun tilhører byområderne

betragte landområderne som en vigtig og nødvendig investering i vores fremtid land og by er hinandens forudsætninger ikke modsætninger landdistrikterne efterspørger ikke nødhjælp de efterspørger lige vilkår og de kæmper selv for det i danmark har man i de seneste år defineret landdistriktspolitik som borgerdrevet

er fornuftigt og essentielt vi er begyndt at lytte til ildsjælene sagde en landdistriktsborgmester for nylig

men en borgerdrevet samfundsudvikling må ikke

den danske landdistriktspolitik har på nationalt niveau manglet en klar vision

det er positivt at regeringen vil gøre noget ved den manglende digitale infrastrukturer i landet vi står over for en digitalisering af samfundet globalt set og derfor er det også bydende nødvendigt at vi har et digitalt sammenhængende danmark men hertil er bredbåndspuljen ikke ambitiøs nok de danske øer har fået en håndsrækning via den delvise gennemførelse af landevejsprincippet men det er heller ikke ambitiøst nok et snævert fokus på lempelser af planloven eller ved at presse naturen i gennemførelsen af en landbrugspakke

ser i stedet fremtidens vækst og jobskabelse opstå i den økologiske omstilling og i den grønne økonomi generelt vi skal prioritere de erhvervsmæssige muligheder der er i den grønne økonomi tyve millioner jobs

tyve siger eu at vi kan skabe inden for den grønne økonomi i økologisk omstilling i grøn teknologi i vedvarende energi

tror på at de danske landområder har en

vigtig rolle at spille heri vores eksport af økologiske varer steg med en og tredive procent i to tusind og femten vores eksport

energiteknologi steg elleve procent i to tusind og tretten til

iværksætteri og innovation er bærende for udviklingen i landdistrikterne er det ligeledes centralt for os at

sikre en geografisk spredning af vores uddannelsestilbud der bærer innovationen frem at vi investerer med udgangspunkt i lokalområdernes udviklingsmuligheder at vi investerer i de kommende generationers fremtid i et sammenhængende danmark regeringen ønsker også

iværksætteri i landdistrikterne og derfor virker det lidt selvmodsigende at regeringen har lagt op til at spare på lag midlerne

direkte er målrettet erhvervsprojekter og arbejdspladser i landområderne i alternativet lægger vi stor vægt på lokale løsninger og fællesskaber vi ved at

engagerer sig når de er en del af et fællesskab vi ser allerede i dag mange gode tiltag hvor civilsamfundet lokalråd kulturliv ildsjæle

lokale udfordringer der findes i i vores landdistrikter hvis den danske landdistriktspolitik skal lykkes kræver det at vores kommuner styrker samspillet mellem myndigheder civilsamfund foreninger og borgere der er brug for friere rammer som regeringen

til kommunerne på den ene hånd

langsigtet vision og prioritering

danmarks udfordringer vi skal turde drømme om og arbejde for et sammenhængende danmark hvor landdistrikterne

for den bæredygtige omstilling så vi får vækst og udvikling der balancerer

natur og miljø en respektfuld relation mellem land og by et sammenhængende danmark hvor det er naturligt at det gode liv er muligt overalt tak for

at det er vigtigt med de her ildsjæle og lokale fællesskaber og jeg er meget meget enig

hvor der rent faktisk er nogle ildsjæle men det betyder måske også omvendt at nogle bukker under eller at nogle ikke kommer med

blevet gamle og der ikke er kommet nye til der kan være sket så

men vi er også nødt til at anerkende at kommunerne her har en kæmpe opgave vi vi mangler at se kommunerne have nogle langsigtede visioner og lave nogle strategier for deres

har lagt nogle langsigtede og fremsynede planer kommunalt set

kunne prioritere noget fra nationalt hold omvendt fra nationalt hold nødt til at have en langsigtet strategi som kommunerne også kan forholde sig til så

internt og planlægge det med kommunesammenlægningen har vi

kommuner der både rummer byer og landdistrikter og

kan det jo være at landdistrikterne bliver negligeret så kommunerne

skulle foregå mener alternativet at vi skal forbyde konventionelt landbrug eller mener alternativet at vi skal give

og jeg fortalte at danmark i to tusind og tretten eksporterede for

energiteknologi og det er den retning vi mener vi skal bevæge os i i forhold til

om jeg vil forbyde konventionelt landbrug fordi jeg forbyder mine børn

selvfølgelig er det ikke det jeg står og taler for her men jeg taler

postruter så adgangen til naturen faktisk ikke

er jo en af de primære drivere for vores turisme den danske natur de uberørte strande og så videre så

det er godt at vi har en diskussion i dag og kigger lidt på

jo i redegørelsen spirende positive tendenser i

beskæftigelse og andre ting i landdistrikterne det

som vi jo blandt andet i vores tid i regering har været med til

begyndt at pege den rigtige vej for os er det meget vigtigt

at skabe nye private arbejdspladser

andet i vores landdistrikter der lavede vi en lang række tiltag i vores tid i regering som kunne sikre jobskabelsen og understøtte erhvervslivet i hele landet

lang række vækstplaner både for det blå danmark for vand bio og miljøløsninger og for sundhedsteknologi og andre ting der

set gavner hele landet og vi lavede to store vækstpakker så har vi også

der kommer nogle flere statslige arbejdspladser ude i landet vi er ikke enige i den måde regeringen har gjort det på vi synes det er sket alt alt for hurtigt og at man kan risikere at miste meget stor viden

er mange mennesker hvis hverdag fra den ene dag til den anden bliver revet op med rode og det synes jeg

vi har haft et andet forslag om at lave

styrelserne til at sætte sig nogle mål og så have forskellige statslige arbejdspladser samlet på et sted i

man kunne forestille sig at eksisterende kontorbyggerier kunne bruges nedlagte rådhuse andre steder hvor man relativt billigt ville kunne

måske en dag om ugen eller hver anden uge eller noget tage ind til

centrale arbejdsplads men man ville have muligheden for at arbejde og være i i de her områder vi tror sådan set

ske på en lidt mere stille og rolig måde

så må jeg sige at det også er lidt bekymrende at se at man flytter fire tusind arbejdspladser ud

med den anden hånd skærer så meget ned på uddannelse at

fyringer både på gymnasier og andre uddannelser rundt i landet og måske endda at man lukker

men hvad nu hvis gymnasiet skal spare seks million kroner og de unge ikke rigtig har mulighed for

på nogen af de andre skal skære meget ned på det her område hvad har man så egentlig givet dem

ret vigtigt at vi tænker over hvordan vi gør det her på en fornuftig måde vi synes ikke det er den mest fornuftige måde man har gjort

så meget støj og andre ting det spiller en rolle derfor må man også sige

landdistriktstilladelser til gamle landbrugsbygninger til stort set hvad som helst og man kan jo altså risikere at hvis nogle tager en gammel bygning og laver den om

kan naboen ved siden af hvis han har en gård faktisk ikke udvide fordi der kommer der kommer

fuldstændig igennem at der er en grund til at vi har regler ude

der skal jo ikke gælde de samme regler som i byer men det kan der altså komme til hvis det

deres gamle ejendomme om til er noget der lige pludselig betyder at

regeringen skal være opmærksom på den her mulighed for kommunerne for at kunne planlægge

kunne sige hvor der er plads til hvad

teknisk fejl taletiden er ti minutter så ordføreren har fem minutter endnu det er jeg meget glad for for der

og holder sig til den planlægning

nationale interesser som man så har indsigelsesret over for vi synes det kunne være spændende at tage den snak

ikke færre som vi risikerer at de gør hvis man automatisk kan få en tilladelse så har vi

her land er private investeringer og derfor skal vi når vi laver puljer og andre ting tænke os rigtig godt om

derfor har det været vigtigt at lave bredbåndspuljen på en ganske fornuftig måde

man skal kunne komme på nettet man skal kunne bo og man skal kunne få et arbejde skal man også

det som den her regering i stedet for at prøve at løse problemerne og sige

en diskussion om den måde vi taler om det her på prøv at høre her jeg tror ikke at den her diskussion om udkantsdanmark gavner nogen som helst jeg må også sige at jeg synes der er opstået nogle myter om at der sidder nogle mennesker inde i byerne og taler om udkanten og er ligeglade med dem jeg kender dem ikke jeg møder dem ikke men der er nogle der kan have en stor politisk interesse i at få folk ude i yderområderne til at føle sig fuldstændig forladte og føle at der nok sidder nogle øst for valby bakke og

skovler caffe latte i sig

er det jo ikke det er rigtigt at vi i et samlet folketing har været sene til at lytte til og høre at der var en følelse

været lang tid om at høre den følelse

selvfølgelig i alle vores partier tror jeg haft medlemmer som har råbt op om det

en ting som vi bare alle sammen har lyttet

skadeligt mener jeg når man bliver ved med at tale den her konflikt mellem by og land op jeg mener det må være en regerings ansvar

nogle onde mennesker i byerne som ikke kan lide dem der er i landdistrikterne det gavner ikke noget

politiske ordfører for regeringspartiet går rundt

der sidder inde i byerne noget københavnersnobberi og andre ting det får jo også landet til at

stopper den her retorik og i stedet for kigger på de mange ting der er

kæmpe hastighed i øjeblikket de små fødevareproducenter begynder at levere ind til det her sted hvor byen både kan mødes med gamle og

var simpelt hen så inspirerende og modig en beslutning man havde taget så i stedet for at bygge et storcenter som jo har været løsningen i meget meget lang tid

hvor små og mellemstore virksomheder og store virksomheder kan være sammen og hvor de unge kan bruge nogle arealer hvor man kan lave mad sammen

ebeltoft det synes jeg er et sindssygt godt eksempel på hvor meget der sker rundt i vores land jeg har i hvert fald dyb respekt for det og ser

at lande den der med at der nok er nogle i byerne der ikke kan lide

er ude i yderområderne og sige

tydelige tegn i redegørelsen i dag på at der faktisk

fordi vi ikke havde fundet på den her idé som

smartere end det vi ser lige nu hvor vi taber viden og hvor familier bliver rykket op med rode

forfra med at bygge op og sætter vores statsadministration på nogle områder langt tilbage

satte vi jo gang i private arbejdspladser derude vi satte gang i bredbånd vi

gang i togfonden satte gang i uddannelse vi

uddannelser på et uanet højt niveau

sådan set lavet den strukturudvikling der nu gør at vi kan stå med en redegørelse med positive tal og det

anerkendte at der faktisk blev brugt fire år på at vende den her udvikling

og stagnation i landdistrikterne og

seneste udvikling kan vi også se at nu stryger boligpriserne igen mod himlen i de store byer mens de slæber sig langs jorden i landdistrikterne

vi har set hvordan arbejdspladser lukker og mennesker mister deres job

stor betydning for den enkelte men jo også for familierne og for det område man bor i for det får folk til at flytte hen hvor arbejdspladserne er hvis man da overhovedet har den mulighed vi ser også at mindre virksomheder ikke kan ekspandere selv om de har potentialet til det og måske også nogle gode tal på bundlinjen alene fordi det er svært at få lån med sikkerhed i deres huse selv folk der både vil og har råd til at købe kan ikke få lån

det er tit alene fordi omsætningen på boligmarkedet er

det er en ond spiral der betyder at den negative udvikling bliver selvforstærkende

sf mener at der er behov for at få styrket mulighederne for at kunne få finansieret ejerboligerne vi foreslår en bedre finansiering ved at

der tager sig af udlån i landdistrikterne et sådant institut kan enten fungere på rene markedsvilkår med en højere rente

med hjælp fra staten i form af enten en vis underskudsdækning eller tilskud til renten en mulighed er også et samarbejde med pensionskasserne deres medlemmer bor jo da i hele danmark og betaler til pensionskasserne hvis merrisikoen ved udlån i yderområderne er lille eller

merrenten jo også blive meget lille

vi kan ikke leve af at koncentrere vores vækst i de større byer så affolker vi samtidig resten af landet men det er her vi kan skubbe på så den caféejer der

lav boligomsætning kan udvide og tiltrække endnu flere gæster med øget omsætning til følge eller det kan være den driftige håndværksmester med de gode ideer iværksættere af enhver art for så vidt som så ofte er kommet godt fra start ved at få den første kapital fra belåning af deres eget hus men for hvem den mulighed i dag er unødig svær

så er der jo også de familier der ønsker at flytte ud til grønne områder og gerne vil pendle for at opnå fordelene ved at bo i et landdistrikt for dem kan

lån til at opfylde drømmen samtidig medvirke til at tilføre liv og vækst i et område som ellers kunne ende med at blive affolket det er den tankegang der gør at vi tænker at det er fællesskabet der kan træde til med en ny type realkreditinstitut

der er rigtig mange politiske områder

har indvirkning på landdistrikternes udvikling jeg har lige nævnt

adgang til kapital men et andet er uddannelse vi har et skævt danmark når det kommer til uddannelse det er socialt skævt chancen for få en uddannelse er langt større hvis ens forældre selv har en uddannelse end hvis ens forældre er kortuddannede

jo længere væk man kommer fra de større byer der er en direkte sammenhæng mellem afstanden til uddannelsesinstitutionerne og ungdommens uddannelsesfrekvens

har for så vidt et meget vidtforgrenet net af gymnasiale uddannelser mens der er langt mellem de erhvervsfaglige skoler

også sværere at lave et mere vidtforgrenet net når det er et udbud af mange fag som man har i erhvervsuddannelserne det kan være svært at præsentere alle fagene i alle områder men kommuner og erhvervsskoler skal blive langt bedre til at etablere introduktionsforløb eller præsentationsprogrammer af de faglige uddannelser også i landdistrikterne for det bliver helt nødvendigt med et fintmasket geografisk net af praktikpladscentrene som det er i dag

amu og erhvervsskolerne er landdistrikternes uddannelser

ikke have uddannelsesinstitutioner liggende overalt så

også vigtigt at understøtte mobiliteten så de unge nemt og billigt kan komme frem til deres skole

vi må så at sige få kommunerne og trafikselskaberne til at blive bedre til at levere hurtige uddannelsesruter fra yderområderne og ind til byer hvor uddannelsestilbuddene

i landdistrikterne er også en god og effektiv kollektiv trafik

samtidig skal man indtænke at fra de hovedknudepunkter langs hovedlinjen skal der være et finmasket busnet og regionale togstrækninger der kan bringe folk helt ud

landdistrikter og yderområder der er bekymrede over at nogle forsøger at pille togfonden dk fra hinanden

en anden forudsætning for at et liv både privatliv og arbejdsliv kan fungere i landdistrikterne er at vi får rullet planerne om bredbånd af høj kvalitet og stor udbredelse ud til

i dag og fortælle om det arbejde regeringen har sat i gang om at skabe vækst

hele danmark det er et område som har haft høj prioritet og vil have høj prioritet

og sågar også det radikale venstres ordfører taler om vigtigheden af at vi har et danmark hvor man også har respekt for at

meget fornuftigt over det her tema

også blomstrer meget rundtom i det ganske land venstres ordfører nævner det jo

sin ordførertale at der også er kommet en optimisme når man bevæger sig rundt

i nogle af de landdistrikter der før har haft

jeg er med på at der er partier der hænger med mulen i dag og det kommer vi tilbage til det er jo helt forståeligt må man desværre erkende at når man taber regeringsmagten

er der nogle partier der har svært ved at glæde sig over hvordan tallene ser ud det skal ikke ødelægge mit gode humør at det er på den måde men men sådan er det vi kommer tilbage til nogle af de lidt mere interessante bemærkninger der kom

helt fint det minder mig om min tid som politisk ordfører hvor vi også kom godt igennem stoffet men det er vist først i næste uge

ja altså alt er jo ikke godt

der er stadig væk store udfordringer i forhold til at skabe et danmark der hænger bedre sammen men vi kan jo glæde os over at vi er på vej dansk økonomi er i fremgang beskæftigelsen er flere steder stigende og vi kan også konstatere at selv om vi har vækstområder hvor det går rigtig rigtig godt ikke mindst i hovedstadsområdet og store dele af østjylland

stadig væk også udviklingsmuligheder også på den økonomiske front befolkningsmæssige udvikling i vores landdistrikter men omvendt kan man ikke bare sige

efter en snor der er stadig væk rigtig meget der skal gøres og der er stadig væk også landdistriktskommuner

ja regeringen har jo som også flere ordførere

fremlagt en meget omfattende

udvikling i hele danmark som blev fremlagt i november måned med

overordnet strategisk tilgang til at vi ikke ønskede at afskrive nogen dele i det danske samfund der er over en hundrede og tyve initiativer

initiativer der sammen skaber et varigt løft i bnp på to

hvor er vi så i dag jeg synes der er grund til

under den her debat at fremhæve tre særdeles positive tendenser for udvikling i landdistrikterne

er fuldstændig afgørende som har en betydning for det første stiger beskæftigelsen ikke alene omkring de større byer men også i flere områder andre steder i landet det er jo det som også fremgår af

vokset i flere af de kommuner som tidligere

det betyder ikke at urbaniseringen kan aflyses

give henrik dahl fra liberal alliance helt ret i at der vil være områder som

det går godt i københavn for det har også en afsmittende effekt i forhold til andre dele af danmark

at der ikke skal være en

man imod at gøre noget for hovedstaden man kan sagtens gøre begge dele

viser hussalg og realkreditudlån også

et spirende tegn på at flere dele

er opmærksom på at at det er vigtigt at have et sammenhængende danmark og lægger

op til at der så er ting som man

have en anden politisk holdning til men men i hvert fald en fremstrakt hånd

vi er sådan set enige i at dem der har et ønske om

hvordan ser fremtiden så ud ja

man må sige at man ikke

er jo også en konsekvens af den økonomiske udvikling der finder sted i øjeblikket

boligpriserne i københavn vil man jo se at de er steget meget over de seneste år det betyder også at der nu

familier som vælger at bosætte sig uden for

flytte lidt længere væk fra københavn for på den måde at få

en større og måske også billigere bolig og den udvikling tror jeg vi kommer til at se blive forstærket

de kommende år betyder det så at der ikke vil være befolkningsmæssige udvikling i københavn nej det

en anden udvikling som bliver mere balanceret i forhold

i dele af jylland

at det er vigtigt at sige at vi jo netop sammen

taget initiativer i forhold til at styrke vores øer

om der skal være flere midler men der bliver taget politiske initiativer som også betyder noget for vores

også har gjort det over for mig og derfor er jeg også glad for

initiativer der nu er taget både i forhold til nedsættelse af færgetakster men også bredbåndspuljen og forsøg med fjernundervisning og at det nu er noget der kommer til

også ting der betyder noget for vores landdistrikter og det er noget vi har haft lejlighed til at diskutere meget indgående med hinanden under mange

spændende samråd i landdistriktsudvalget det det er jo ikke mindst landbrugs og

og fyrretusind personer primært uden for de større byer er beskæftiget inden for fødevare og landbrugserhvervet det er en fuldstændig afgørende del af det at der skabes og fastholdes arbejdspladser at det erhverv har

jo glæde sig over at dansk folkeparti liberal alliance

indgik en aftale om fødevare og landbrugspakken som er en vigtig vigtig håndsrækning til et erhverv som

tjenes penge for at de kan bruges nogle partier tror måske at pengene bare kommer til os uden at man skal arbejde for det men det er selvfølgelig også ærgerligt at

partier som jo i hvert fald siger at de går op i at der skal gøres noget for landbruget som så ikke havde mulighed for

at søge den politiske indflydelse så er det også vigtigt at vores produktionsvirksomheder får bedre vilkår det har vi jo taget initiativ til

vi har lavet med de blå partier altså liberal alliance dansk

de eksporterende virksomheder og hvor de ligger henne i danmark

er det jo ret tungt i forhold til dele af det jyske område derudover

til vores landdistriktskommuner så alt i alt er det helt afgørende at de virksomheder får bedre vilkår det er jo også derfor at vi i de her dage sidder og forhandler om at lave en aftale omkring en afskaffelse af pso afgiften

mange andre ting vi har fået etableret dansk vækstkapital

vi har lempet elafgiften for forlystelser vi har haft fokus på at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive

også holder rigtig rigtig meget gang i beskæftigelsen ikke mindst i vores landdistrikter og det er jo dansk turisme i to tusind og tretten købte danske og udenlandske turister samlet set for næsten to og halvfems milliard kroner og var med til at skabe hvad der svarer til

ethundrede og titusind fuldtidsarbejdspladser på tværs af danmark og jo ikke mindst

arbejdspladser der ligger i ringkøbing skjern

i nogle af de kommuner som ellers kan have svært ved at skabe nye arbejdspladser men hvor man jo udnytter de muligheder turismen giver

nye arbejdspladser eller fastholde de arbejdspladser man har jeg har jo sagt at jeg inden sommerferien regner med at præsentere en ny national turismestrategi som skal tage afsæt i at vi kommer med yderligere politiske initiativer for at være i den situation at vi kan understøtte vores turisme der er rigtig rigtig meget at

der ikke mindst kommer mange udenlandske turister til vores store byer jeg havde selv fornøjelsen af at være i kina i sidste uge

se at antallet af bare kinesiske turister

over de sidste fem seks år næste år i to tusind og sytten har vi også

som kulturhovedstad og hele østjylland vil være en del af det projekt det er også noget der vil kunne tiltrække mange turister for bare at nævne

diskussionen om en liberalisering af planloven vi har jo præsenteret et meget ambitiøst udspil

grund tager afsæt i at give kommunerne nogle større frihedsgrader og

nogle bedre muligheder for at udvikle både bysamfund

give lidt større tillid til at det godt kan lade sig gøre jeg håber at vi kan nå hinanden i en aftale om

for at bo og leve i hele danmark ordførerne har været inde på både spørgsmålet

afskaffelse af seks månedersreglen men for den sags skyld også at at der nu kommer

et lidt mere tilpasset tilpasset beløb i forhold

til rådighedsbeløbet når banker udlåner til finansiering af for eksempel boliger så mange af de ting som vi har diskuteret

at nogle problemer bliver mindre og nogle problemer går helt væk

statslige arbejdspladser

jeg noterer mig så også at der

partier der bakker op men når vi så skal til at stemme i folketingssalen

forkert og så bliver det ikke et ja

en kritik af liberal alliance jeg har forståelse for de synspunkter der var om diis men jeg er ked af

kunne forestille sig at aarhus var kvalificeret til at

et signal fra regeringens side om at vi selvfølgelig også vil teste

på hvorvidt det der så blev sagt i dag var rigtigt og det

en glorværdig karriere i forhold til at være på christiansborg og derfor går

også har en betydning i forhold til den del af danmark som faktisk har det sværest når vi

i forhold til antallet af statslige arbejdspladser men ikke mindst også nogle af de udfordringer der er

vi ser særlig store udfordringer

dele af region sjælland derfor

får statslige arbejdspladser går alle problemer væk men det kan forhåbentlig

sende nogle nye positive signaler

er meget enig i de betragtninger som mette hjermind dencker

de kan være i alle dele af danmark og ikke kun i bestemte dele eller et bestemt sted det

betjener borgere eller virksomheder

vi jo på mange måder kan være uenige om mange ting så lægger op til at vi fremadrettet kan fortsætte et samarbejde som jeg

regional og landdistriktspolitiske redegørelse som jo blev udgivet her i maj måned

fastholder et politisk fokus på det her område jeg synes det er helt afgørende at der er en løbende dialog og diskussion om landdistriktspolitiske tiltag

været med til at gøre at det også

herre henning hyllested

har stor erfaring i at mene interessante ting og der må jeg sige til

at tage projektet om togfonden

en aftale som ikke er finansieret og det vidste

være sikker på at der er de nødvendige penge i kassen derudover må man jo

en del af de ting eller elementer i den aftale

fire komma et eller andet milliarder kroner

øjeblikket sidder man jo så og ser på hvad en togbro over vejle fjord måtte koste

er det så helt præcis den gør for vores landdistrikter absolut ingenting

være sikker på at tingene er finansieret inden man

kommer til at betale for men med denne opløftende bemærkning til

hyllested vil jeg sige tak for en god debat og

er det fordi der i togfonden altså også indgår for en

milliard kroner hastighedsopgraderinger

hvor arriva altovervejende

fra næsten en hvilken som helst stationsby i det her land så

som som regeringen jo rejser rundt med her

i forhold til naturbeskyttelsesloven altså strandbeskyttelseslinjen og alt

kan forstå at det er det man gerne vil have mere af

at det her vil trække flere turister til eller bliver der ikke bare tale om en kannibalisering jeg holdt selv kortet op

områder til lige nøjagtig

at de ti forsøgsprojekter som herre henning hyllested også nævner jo er en aftale vi lavede med den tidligere regering et synes jeg rigtig fint stykke arbejde den

regering havde lavet og det vi jo baserer os på der

er både hvad vi kan se der kommer af vækst i

naturturismen i fremtiden

sekund i tvivl om at at der selvfølgelig er

et behov men også at vi vil kunne se

også kommer til at tiltrække flere turister så ja det er der og man kan også se på de forskellige analyser der er lavet at turismen kommer til at stige markant i europa i verden og derfor skal vi jo også i danmark tiltrække nogle turister

kender i forvejen langt langt det meste af det der indgår i de forsøgsprojekter er jo mere af det samme og hvori ligger dokumentationen for at det så

skyde sig selv i foden i og med at man vil liberalisere og have lov til at bygge i kystnærhedszonen eller hvor det

dermed om jeg så må sige skyder sig selv i foden som jeg sagde

bebygge vores strande med store hoteller men vi vil gerne give nogle udviklingsmuligheder det

for eksempel løkken badehotel

så har vi en lang række andre projekter en sti

christiansminde i svendborg som gerne vil lave noget i forbindelse med fjorden

som laver nogle helt særlige boliger eller feriehuse

at bygge i strandkanten

en stor variation i de ti projekter jeg ved godt at enhedslisten gerne vil fremstille det som om at

sådan